hunde af forbudte racer ikke nødvendigvis skal aflives hvis de indføres til danmark det kan for eksempel være i de tilfælde hvor

udenlandsk turist ikke er klar over at en bestemt hunderace er forbudt

skal hunden aflives også selv om ejeren ikke var vidende om de danske regler

meget voldsomt indgreb at aflive et hund og derfor er det selvfølgelig fornuftigt at vi får set på og justeret de her regler lovforslaget er ikke en udvanding af den eksisterende lovgivning

det er kun i særlige tilfælde at politiet kan vælge at undlade at aflive en hund af ulovlig race og det er forudsat at ejeren er uvidende om at hunden er ulovlig i danmark

forudsætning at hunden ikke er indført til danmark

giver samtidig politiet bemyndigelse til at en hund af ulovlig race anbringes i pension indtil den så udføres af danmark igen politiet kan derudover også give ejeren påbud om at hunden skal være i snor eller bære mundkurv og de udgifter som opstår i forbindelse med at hunden eventuelt skal anbringes i pension kan politiet kræve at ejeren

lovændringen gør lovgivningen mindre firkantet

på grund af manglende kendskab til den danske hundelov ikke kommer i klemme på den baggrund støtter venstre

at løse et problem med skambid og bidskader ikke har haft nogen effekt overhovedet men til gengæld har medført hundredvis

til andre ændringer på området

også en observationsliste

man holdt ekstra øje med en række forskellige hunderacer så havde vi evalueringen her for cirka to år siden og der fik vi så fjernet observationslisten

med forbudslisten som er på de her tretten racer og den

lovgivning står vi i venstre fuldstændig bag

bag det her lovforslag som

hvert fald lidt mere stringent end den foregående ordfører grunden til at vi står her og diskuterer

før også i dag sagen om

blev midtpunkt for en mindre diplomatisk krise her i forsommeren

godt nok med sin italienske ejer men uden

at være opmærksom på det ulovlige i det forhold da politiet så blev opmærksom på at hunden tilhørte en af de tretten hunderacer eller krydsninger som ved lov i danmark er blevet bestemt

være hjemmehørende i danmark besluttede man at hunden skulle aflives

hund og ejer ikke var opmærksom på dette forbud og at de jo

også var kommet igennem toldkontrollen i kastrup lufthavn uden problemer

direkte og meget håndgribelige konsekvens af det her forbud der blev vedtaget her i folketingssalen i to tusind og ti i øvrigt uden liberal alliances stemmer generelt støtter liberal alliance forslag fremsat her i salen som vil gøre rigide regler mere smidige

forbud mod bestemte hunderacer er alt for ufleksibelt derfor glæder det selvfølgelig også mig og liberal alliance at vi nu giver politiet mulighed for at vurdere de enkelte situationer når de opstår fremfor at følge rigide regler selv om

støtter liberal alliance naturligvis også

raceliste der blev indført i to tusind og ti

når jeg hører ordføreren sige at liberal alliance gerne

mindre ufleksible jeg tror det var ordvalget

om liberal alliance så vil støtte et ændringsforslag

som fjerner det raceforbud der blev indført

internt i regeringen også på den konkrete sag

at den her sag kom op i regeringskredse

nogle rigide regler og få gjort dem mere fleksible

at hunde der er endt i danmark af diverse grunde kan få lov til

en bestemt race der er stor debat ude i samfundet om lige præcis den paragraf fordi der er mange der oplever at de

selv om den ikke har gjort noget galt og selv om det er en fredelig hund som

lovforslag laver så en undtagelse fra den paragraf i forhold til

den her sag der har fyldt meget med hunden

tilhører en italiener som

danmark og havde sin hund med og altså ikke kendte de danske regler og derfor ikke vidste at den hund var ulovlig i danmark og faktisk kunne blive aflivet nu bliver loven lavet om så den hund ikke skal aflives og sådan at udlændinge i nogle tilfælde ikke får aflivet deres hund hvis de besøger danmark

vi kunne også godt tænke os at man havde en lidt dybere diskussion af om man måske kunne

efter vores opfattelse kan der også opstå situationer hvor hunde der ikke er farlige eller ikke har gjort noget galt kan

blive aflivet og det synes vi vil være synd for dem der ejer hunden og selvfølgelig også hunden selv så vi støtter

over for det raceforbud som er i hundeloven det er ikke påvist at det har virket efter hensigten

ingen kan vist sige om der er er kommet flere eller færre hundebid

trådte i kraft derimod har det i stedet skabt triste historier som den her sag

der er grunden til at vi overhovedet har et lovforslag på bordet i dag måske skulle vi i stedet for se i øjnene at det er forkert at gå efter hundene når det i virkeligheden handler om ejernes evne til at have hund på en måde der er ansvarlig over for

og mennesker der kommer i nærheden af hundene så vi støtter altså lovforslaget om at kunne undtage aflivning af hunde som privatpersoner fra udlandet har haft med uden at vide at hunderacen var på en forbudsliste men vi mener egentlig

er en lappeløsning på en lov der ikke virker efter hensigten vi skal være trygge ved de hunde vi møder på gaden

men men hvis vi skal farlig hundeadfærd til livs skal vi stille krav til hundeejerne og give politiet muligheder for at gribe ind

der er forbud imod i danmark får mulighed for at få sin hund med tilbage til sit

den pågældende hund skulle aflives det gav

og gjorde at der var nogle der var nødt til at tage action på det

at den pågældende ejer får mulighed for at få hunden tilbage igen når vedkommende

er er kommet ind med med hunden uden at kende reglerne reglerne i danmark

at kende reglerne men det er sådan det her

bliver fortolket og i det konservative folkeparti

politiet i særlige tilfælde kan afgøre at en hund af en ulovlig race eller en krydsning

ikke skal aflives men i stedet udføres fra danmark når hunden har oprindelse i et andet land og hundens besidder ikke har været bekendt med at hunden er forbudt i danmark hundeloven indeholder i dag forbud mod besiddelse og avl af tretten hunderacer samt krydsninger hvori de hunderacer indgår og i henhold til loven skal hunde der holdes eller indføres til danmark i strid med forbuddet aflives ved politiets foranstaltning forbuddet gælder også for hunde af udenlandsk oprindelse og den gældende lov indeholder ikke mulighed for at fravige lovens forbudsordning herunder kravet om aflivning

er mulighed for at tilbageføre en ulovlig udenlandsk hund til oprindelseslandet hvor hunden ikke er forbudt det kan for eksempel være aktuelt når udenlandske turister eller andre udlændinge uforvarende og uden kendskab til de danske regler om forbudte hunde har taget en forbudt hund med til danmark med lovforslaget foreslås det derfor at politiet i særlige tilfælde kan træffe afgørelse om at en hund af udenlandsk oprindelse udføres fra danmark frem for at aflives en afgørelse om udførsel af hunden er betinget af at hundens besidder var uvidende om at hunden er ulovlig i danmark da hunden blev indført i landet

endvidere en betingelse at hunden ikke er indført som led i erhvervsmæssig virksomhed bestemmelsen vil kunne finde anvendelse i særlige tilfælde for eksempel i tilfælde hvor udlændinge som er uvidende om den danske forbudsordning har taget en hund af en ulovlig race med ind i landet i forbindelse med et midlertidigt ophold og kun har opholdt sig i landet i en kortere periode det forudsættes hermed også at hunden og dens ejer har en tilknytning til det land hvortil hunden udføres så det kan sandsynliggøres at hunden ikke føres tilbage til danmark med lovforslaget foreslås det endvidere at politiet kan beslutte at hunden anbringes i pension indtil der er truffet afgørelse om udførsel af hunden fra danmark og at hunden skal forblive i pension indtil den udføres af landet det foreslås desuden at politiet får mulighed for at kræve udgifter til pensionsanbringelse refunderet af hundens besidder inden hunden udleveres til besidderen med henblik på udførsel hvis der ikke træffes beslutning om anbringelse i pension foreslås det at politiet kan give besidderen pålæg om at hunden når den er ude skal føres i snor eller være forsynet med mundkurv eller begge dele

sidst understrege at det ikke er hensigten at kompromittere den gældende forbudsordning i hundeloven formålet med forbudsordningen er at udfase nogle bestemte hunderacer og krydsninger

så de forbudte hunde undgås i gadebilledet i danmark hvis en forbudt hund af udenlandsk oprindelse således kan sendes retur til sit hjemland uden at der er en egentlig risiko for genindførsel i danmark vurderes det derfor ikke at kompromittere formålet

se frem til udvalgsbehandlingen af lovforslaget

og deres mulighed for at være sammen med deres hund slet ikke regeringen på sinde

at der er uskyldige hunde der er blevet slået ihjel som følge af hundelovens hunderaceforbud som blev indført i to tusind og ti altså hunde der aldrig har gjort nogen noget som alene ser forkerte ud

være stort set umuligt at løfte den bevisbyrde som politiet

ingen effekt har haft i forhold til

er det også for udlændinge der kommer hertil men det kan være få tilfælde som det vi har set i sommer som gør at man uforvarende

det er svært at tale om uskyldige hunde fordi det som regel er mennesker man taler om som skyldige eller uskyldige fordi man har en bevidsthed om

at revisionen af hundeloven tilbage for et par år siden er lidt mere nuanceret

forhandlingen er åbnet og det er først herre leif lahn jensen

flytte reguleringen af sikkerhedszoner omkring offshoreanlæg fra energi forsynings og klimaministeren til offshoresikkerhedsloven som ligger

ligger sikkerheds og sundhedsmæssige forhold i forbindelse med de her aktiviteter synes synes jeg bestemt det giver god mening det betyder så også at arbejdstilsynet fremover vil stå for at administrere bestemmelserne kontrollen og diverse ting og det er vi socialdemokrater meget trygge ved desuden vil enkelte bestemmelser

gjort mere præcise og strafniveauet vil følge offshoresikkerhedsloven og hvis man ikke overholder reglerne om sikkerhedszoner og der sker alvorlige ulykker

ting der står i den lov det synes vi også er sund fornuft

ikke tale om at erhvervslivet pålægges nye

materielle krav men kun om en tydeliggørelse af gældende regler som vi også kan læse i høringssvarene så alt i alt støtter vi forslaget og synes det er meget fornuftigt når det så er sagt er

pointere en enkelt ting det er at i det lovforslag vi har her vil der blive pålagt

finanslovsforhandlingerne lad nu være med at pålægge

og derfor vil jeg håbe at man lytter hertil og dropper de besparelser

selvfølgelig noget helt andet men jeg er bare nødt til sige det her for

det går jo på at man flytter ressort fra energi forsynings og klimaministeren til beskæftigelsesministeren vedrørende offshore olie og gasaktiviteter

kontinentalsokkelloven til

det er bedst at man har det samlet

nemlig at vi selvfølgelig også skal sikre at det det ikke får

konsekvenser for arbejdstilsynet at man

det ene ministerium til det andet men det kan være ministeren

risiko i forbindelse med arbejdet det gælder uanset om arbejdspladsen ligger på land

og for at håndhæve sikkerheden mest hensigtsmæssigt

som de tidligere ordførere har været inde på er formålet med lovforslaget at samle al sikkerhedsmæssig regulering af offshore olie og gasaktiviteter

at flytte området fra energi forsynings og klimaministeren til beskæftigelsesministeren det foreslås dermed at flytte reguleringen af sikkerhedszoner fra kontinentalsokkelloven

som i forvejen regulerer sikkerheds og sundhedsmæssige forhold i forbindelse med offshore olie og gasaktiviteter det giver mening fordi vi på den måde samler al sikkerhedsmæssig regulering på området reglerne om sikkerhedszoner i kontinentalsokkelloven har et sikkerhedsmæssigt formål og bør derfor varetages af arbejdstilsynet sammen med de øvrige krav til sikkerhed i forbindelse med offshore olie og gasaktiviteter arbejdstilsynet får med lovforslaget en samlet myndighed

lovforslaget imødekommer desuden behovet for at enkelte bestemmelser gøres mere fleksible tydeliggøres og præciseres det gælder blandt andet

anvendelsesområde og definitioner sprogligt konsistente tilretninger og enkelte direktivbestemmelser og på den måde understøtter forslaget en mere overskuelig lovgivning til fordel for miljø og og ansatte offshore

forsvarligt og at opgaverne bliver løst der står også at der

enkelte bestemmelser gøres mere fleksible og så

lidt vigtigt at ministeren forklarer hvad det er der skal være mere fleksibelt for det fremgår nemlig ikke af de papirer vi har fået sendt ud i norge gennemgik et særligt udvalg en række alvorlige ulykker

i den her branche og de konkluderede i rapporten der hedder helse

at der skal ske en ansvarliggørelse af aktørerne og at der sker en risikobaseret og dialogbaseret

selv om der har været været seriøse udfordringer de seneste år

bør videreføres men også at selskaberne skal

i takt med den teknologiske udvikling

en melding fra ministeren om om vi i danmark i branchen er fuldt på højde med de norske overvejelser og konklusioner nu hvor de har gjort sig den ulejlighed at lave den her undersøgelse

synes at det er positivt at miljøhensyn nu indgår med samme vægt overalt i lovgivningen som sikkerhed og sundhed og vi

tilsluttet infrastruktur og at tilsluttet infrastruktur behandles som en del af anlæggene med hensyn til at flytte bestemmelserne om offshoreanlæg anlæggenes sikkerhedszone

vi kan tage stilling til lovforslaget

vi godt vide hvad begrundelsen er for at flytte det her område

andet ministerium eller hvad har der været problemer med at kommunikere mellem de to ministerier for det andet vil vi godt vide hvad konsekvenserne er for arbejdstilsynets arbejde vi har jo i finanslovsforslaget set at ministeren vil beskære arbejdstilsynet endnu en gang i to tusind og atten med fire og tyve årsværk hvordan pokker hænger det sammen

overført penge fra det tidligere ministerium til det nuværende ministerium til at udføre opgaven og hvordan kan det så lade sig gøre og hvor kommer de penge fra hvis der kommer nogen skal de endnu en gang belastes i arbejdstilsynet med nye opgaver og samtidig

og tyve årsværk det er et nødlidende arbejdstilsyn vi har i øjeblikket

til at kunne klare de nuværende opgaver og hvordan skal de klare de nye opgaver herre minister det vil jeg gerne have en forklaring på

hvis ikke de får tilført nye ressourcer har jeg svært ved at se hvordan de skal påtage sig den nye opgave

hverken positivt eller negativt og heller ingen økonomiske konsekvenser det kan ikke passe det kan ikke passe at det ikke koster ekstra for

bruge mindre tid på det end i det tidligere ministerium derfor minister

gerne have at vi får en ordentlig orientering om hvad formålet er og hvordan ministeriet vil klare de her opgaver jeg har peget på jeg vil også gerne vide om vi har erfaringerne fra norge inddraget i den danske praksis og lovgivning og om vi måske kan inddrage erfaringerne fra gennemgangen i norge så vi måske endda kunne lave arbejdet bedre i fremtiden end vi har gjort indtil nu det viser sig nemlig

at branchen har påpeget at mindre ulykker faktisk er på et uacceptabelt højt niveau ude i den danske offshoreindustri de store ulykker har de tilsyneladende styr på men

mindre ulykker er stadig væk et væsentligt observationspunkt for branchen i danmark og det kunne vi

indvendinger imod og liberal alliance kan støtte forslaget

nogle af de elementer som de foregående ordførere har været inde på i det

kommende udvalgsarbejde hvor vi så bliver lidt klogere på den konkrete udmøntning

om arbejdstilsynet bliver pålagt flere opgaver

beskåret fire og tyve årsværk

flere arbejdsopgaver så grundlæggende støtter vi i alternativet intentionen bag forslaget men ønsker

klimaministeriet til beskæftigelsesministeriet så det bliver arbejdstilsynet der står for tilsynet det synes vi i radikale venstre er en god idé og vi mener at det vil opgradere både sikkerheden og tilsynet derfor støtter vi

her ved førstebehandlingen sige at vi er meget betænkelige ved

tilstrækkeligt med ressourcer til at løfte denne og andre opgaver det er vi som sagt betænkelige ved og det vil vi gerne forhandle med regeringen om i forbindelse med finansloven eller andet

gerne vil støtte et løft af ressourcerne til arbejdstilsynet

arbejdsmiljøet til havs men på den anden side kan nytte noget at vi bliver ved med at flytte opgaver over til arbejdstilsynet og pålægge dem nye områder de skal tage sig af uden samtidig at lade pengene følge med

en lang og god tradition for at arbejdsmarkedets parter spiller en central rolle det gælder også i forhold til arbejdsmiljøet

også tilfreds med at arbejdsmarkedets parter i offshoresikkerhedsrådet har medvirket aktivt ved udarbejdelsen af dette lovforslag og det fremgår jo også af

regeringen finder at det er vigtigt

at den sikkerhedsmæssige regulering samles og udøves af en enkelt sikkerhedsmyndighed nemlig arbejdstilsynet høj sikkerhed og godt arbejdsmiljø vil også nedsætte risikoen for forurening ved offshore og olie gasaktiviteter regeringen foreslår derfor at flytte reguleringen af sikkerhedszoner omkring offshoreanlæg fra energi forsynings og klimaministeriet til beskæftigelsesministeriet regeringen finder desuden at der er behov for

blandt andet i forhold til offshoresikkerhedsdirektivet og det er jo så det

som udvalgsbehandlingen kommer til at handle om

stillet en lang række spørgsmål her under

set meget fint beskrevet i lovforslaget

er lidt vigtigt måske også at holde sig for

at hvis man ser på hvordan det historisk har været så var det sådan at ressortansvaret for offshoresikkerhedsloven og opgaver i tilknytning hertil blev overført til beskæftigelsesministeriet

første januar to tusind og femten så der er jo allerede i dag flyttet rigtig mange aktiviteter til beskæftigelsesministeriet og det skete under den tidligere sr regering hvor de blev flyttet fra

energi forsynings og klimaministeriet til arbejdstilsynet

er jo sådan set en lidt mindre del

kommer til at udhule arbejdstilsynets økonomi

vende tilbage til i skriftlig form i forhold til de norske erfaringer som christian juhl nævner så tror jeg også

har et sundt og sikkert arbejde derfor vil vi jo selvfølgelig gerne anerkender de virksomheder der gør en indsats

virksomheder der sikrer gode forhold for deres medarbejdere og derfor har vi netop også været med til at indføre certificeringsordningen og kronesmileyen det er klart at når vi

nogle ting og laver aftaler

at systemet virker og giver gode resultater

for et års tid siden at sagen i aalborg med siemens og vestas vestas viste at der åbenbart er huller i systemet at man selv om man er en certificeret virksomhed kan producere den ene arbejdsskade efter den anden det er vi selvfølgelig som forligspart nødt til at tage alvorligt og derfor lavede vi jo også den aftale som nu bliver udmøntet i dag tilbage i november to tusind og seksten med aftalen får vi fem hundrede besøg af arbejdstilsynet på

virksomheder over en tre årig periode for at sikre om alt er som det skal være hvis det viser sig ikke at være tilfældet

blive inddraget medmindre det er alvorligt og der vil blive givet et påbud i tilfælde af at der er problemer vil virksomhederne miste sin kronesmiley indtil tingene er i orden igen for at give en bedre kvalitet i kontrollen med arbejdsmiljøet på

mere tid på virksomheden samt udvikle og etablere en uddannelse som er målrettet de folk der kommer ud i virksomhederne til sidst vil vi også sikre os

det her organ om de anmelder arbejdsulykker og erhvervssygdomme som virksomheden har kendskab til så man også på den måde kan reagere i god tid med den her aftale og på den her måde er jeg ikke et sekund i tvivl om at vi styrker den

vi sikrer at de regler vi laver og det system vi bygger op

også virker bedre

parter som netop sidder i arbejdsmiljørådet bakker op om forslaget og selv har været med til at pege på nogle af de her løsningsmodeller så med disse ord støtter vi

men vi vil selvfølgelig holde meget øje med om de her nye tiltag virker og vi vil selvfølgelig også løbende spørge ind til det

faktisk ud og laver de her ekstra besøg og på den måde kan man så også risikere

vi så der skete i aalborg derfor mener jeg sammen med de andre ting

hvis de ser at der er alvorlige problemer

så kommer påbuddene og de kommer også når de er derude så det vil sige at hvis der er noget

det står der det er jeg nødt til at sige til herre christian juhl

det står i aftalen og jeg mener at det

arbejdstilsynet kommer derud og kan give de påbud hvis det

på og så mister de kronesmileyen

og arbejdsmiljøcertifikatet

sikre på at forholdene er i orden ved dem der har et arbejdsmiljøcertifikat

certificeringsorganerne de kommer

over tre år og jeg vil ikke udelukke at der kan blive tale om flere virksomheder jeg tror det kommer lidt an på

arbejdstilsynet får ved de fem hundrede virksomheder der bliver udtaget til ekstraordinært besøg derudover

kommer arbejdstilsynet selvfølgelig også ud og ser

kommer indberetning og anmeldelse af en virksomhed

for det skal ikke være sådan at bare fordi man har et arbejdsmiljøcertifikat

slippe udenom og tro at den hellige grav er velforvaret selvfølgelig

arbejdstilsynet kontrollerer der hvor der er behov for det

anmeldelse om at der sker noget på virksomheden

er i orden så sender man selvfølgelig også arbejdstilsynet ud og kontrollerer indsatsen

virksomheden vi tror selvfølgelig på at det her

forbedrer arbejdsmiljøet

over for deres samarbejdspartnere altså at når de skal sælge deres produkter

kvaliteten af produkterne hvis arbejdsmiljøforholdene er i orden

taget mere hånd om at det er god kvalitet hvis man har gode

et arbejdsmiljøcertifikat det er ikke bare for at slippe for

med det som baggrund at virksomhederne

det er fordi de gerne vil have et godt arbejdsmiljø og sikre

kritik fra arbejdsmedicinerne om at de

går ud på er der en begrundet og relevant kritik fra arbejdsmedicinerne som vi skal tage højde for her i forbindelse med lovgivningen

jo ikke høringsberettigede som sådan men jeg forstod

bede ministeren om at tage kontakt til arbejdsmedicinerne

det skal vi i hvert fald være sikre på så vi ikke kommer

så med den opfordring til beskæftigelsesministeren

miljøstandarden i de virksomheder der er certificeret i

er lavere end i de virksomheder der ingen certificering har hvordan i alverden kan

ordføreren så tro at de her virksomheder i fremtiden vil gøre det bedre bare fordi de nu skal kontrolleres af et foretagende som de selv betaler til

arbejdsmiljøcertifikat

og jeg tror da på i indtil det modsatte er bevist at

de må nemlig kun lave besigtigelsesbesøg på fem hundrede af de tre tusind virksomheder og de må ikke lave almindelige påbud når de kommer ud hvordan skal det ændre de her virksomheders adfærd i den virkelige verden når man ikke laver

certificeringsorganerne og i den

frataget det arbejdsmiljøcertifikat

ses på hjemmesiden og så går arbejdstilsynet selvfølgelig også

for at kontrollere hvordan forholdene er på virksomheden

venstre som bekendt sidste år en aftale om at styrke arbejdsmiljøcertificeringen for at genoprette tilliden til arbejdsmiljøcertificeringen og kronesmileyordningen

konkrete dele af lovforslaget

sige at venstre er optaget af at lønmodtagere i danmark arbejder under sunde og sikre forhold

anlægsbranchen det ser vi på med alvorlige og bekymrede øjne og derfor har regeringen

til et forsøg med en ny tilsynsmetode som skal betyde at arbejdstilsynet i højere grad kommer uanmeldt på besøg på byggepladser for vi skal reagere når vi ser denne bekymrende udvikling

de mange ansatte i byggeriet som hver dag træder hårdt i samfundets pedaler

af aftalen om smileyordningen og certificeringsordningen for som vi har set i konkrete tilfælde

er der behov for at styrke tilsynet med arbejdsmiljøet i forhold til virksomheder med smileyordning grundlæggende mener venstre at et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat er et godt værktøj i virksomhedens

behov for at styrke ordningen og dermed også ordningen med

kan få en kronesmiley på arbejdstilsynets hjemmeside

på danske arbejdspladser og det skal vi

jo helt afgørende at man har tillid til

en anerkendelse af at virksomheden rent faktisk arbejder seriøst

alle kunne stole på lønmodtagere som politikere og derfor skal vi også tage det alvorligt når tilliden til ordningen lider et knæk den tillid skal vi have genoprettet

sunde og sikre arbejdsforhold på danske

vil venstre gerne støtte op om disse forslag til ændringer

vi ser disse forslag som en styrkelse af kronesmiley

helt generelt og på den baggrund støtter venstre lovforslaget

bliver de behandlet lige for heri står der at de fem hundrede virksomheder kan få et undersøgelsesbesøg hvor man ikke

må give almindelige påbud kun hvis der er overhængende fare for

men almindelige påbud må arbejdstilsynet ikke give under det her undersøgelsesbesøg på de fem hundrede virksomheder de

får slet ingen besøg overhovedet

kan det stemme overens med punkt syv om at arbejdstilsynet skal behandle certificerede virksomheder som alle andre

kan få en kronesmiley det betyder netop at man lokalt på den enkelte arbejdsplads

så synes jeg det er udmærket at vi nu har

skruet en ordning sammen på en sådan måde at man tager ansvar for arbejdsmiljøet sammen med

til ordnede forhold på arbejdsområdet det finder jeg sådan set er i overensstemmelse

kommaændringer og ved at sige til arbejdstilsynet at

give påbud i de her virksomheder når de kommer på undersøgelsesbesøg det burde dog

standard kiggede man mere grundigt efter i sømmene i stedet for bare

nogle undersøgelsesbesøg på fem hundrede virksomheder

ordføreren siger at arbejdstilsynet skal behandle certificerede virksomheder som alle andre virksomheder det

så kan vi ikke leve med at der bliver sået tvivl om om den kronesmiley

arbejdsmiljø på den enkelte arbejdsplads det strammer

vilkårene fuldstændig ens om man er omfattet af smileyordningen eller man

psykiske arbejdsmiljø og at der kan stilles krav virksomheder med et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat skal oplyse inspektions og certifikatorganet om anmeldepligtige arbejdsulykker og kendte erhvervssygdomme

der står kan hele vejen jeg troede vi skulle prøve at øve os i at få en mere skarp lovgivning og sige skal

jeg da have foretrukket men hvis det her er svaret vil jeg sige at spørgsmålet der er stillet har været ualmindelig dumt

omkring kronesmileyen hvor arbejdstilsynet kørte forbi virksomheden hver eneste gang

virksomheder som har kronesmiley da arbejdstilsynet så undersøger det

mere systematisk med deres arbejdsmiljø end andre virksomheder det vil sige at de burde have ophævet den særlige ordning at arbejdstilsynet kører forbi dem når de er ude at køre på almindelige tilsyn og på risikobaserede tilsyn

jeg troede også at de partier som har indgået i det her forlig var enige med os i

at vi må stille alle virksomheder lige alle skal risikere risikobaseret tilsyn og andre tilsyn fra arbejdstilsynet på lige fod og få påbud på lige fod det får man ikke

som dansk folkepartis ordfører sagde det er forkert kronesmileyen bliver fjernet og så kommer den tilbage der er ingen signaler

undersøgelsesbesøg men alene beskæftige sig med forhold hvor der skal gives forbud eller strakspåbud arbejdstilsynet skal ikke give almindelige påbud på de her virksomheder det skal de på andre virksomheder så her ligestilles de ikke det er forkert at skrive det hvis det er det

forligsparterne tror de har aftalt med ministeren så bør de læse

ordentligt igennem for det er ikke det der står

give besked til den myndighed eller det organ som har lavet certificeringen og som i øvrigt er betalt af arbejdsgiveren så jeg ved ikke hvor meget system der er i det

at overbevise virksomheden om det og det giver nogle uklarheder det er beskrevet i blandt andet

vil der så kunne ske det at man kan miste sin kronesmiley men der er ingen signaler til omverdenen om at det er galt her ligesom på andre virksomheder

her står der bare ingenting hvorfor det her særhensyn til en gruppe virksomheder som vi troede var elitevirksomheder men som så viser sig at være ringere end de andre virksomheder vi har på arbejdsmarkedet det forstår

certificeringsorganet skal bruge fem procent mere tid på kontrol

have forebygget de skandaler som vi har haft oppe i aalborg på siemens og de andre skandaler

million kroner at gennemføre det her over tre år men man kan ikke forklare hvor de penge skal bruges

er det erhvervslivet der skal bruge ekstra penge

heller ikke helt klart der skal bare bruges syv

regne med at bruge for at lave de her fem hundrede besøg er der afsat ekstra penge til de fem hundrede besøg og hvor tages de penge fra

lovforslaget skal tilsyneladende ses som et bidrag til det forebyggende arbejde men der er ikke angivet nogen besparelser for hverken det offentlige eller erhvervslivet som konsekvens af lovændringen for eksempel i

og ikke flytter kommaer i en lovgivning og så siger at nu har vi søreme strammet op på lovgivningen der er strammet op på lovgivningen om certificering men hvis man ikke tror på certificering

meget begrænset forbedring i det her jeg stemmer for selv den mindste forbedring men jeg er ikke tilhænger af at vi giver falsk tryghed til mennesker og det er vi med til med det her forslag

med til at fortsætte en tro på at kronesmileyer og for den sags skyld certificerede virksomheder er elitevirksomheder og det er notorisk forkert det har arbejdstilsynet og ministeren selv bevist i vores møder i udvalget og det er det vi

som jeg kan høre herre christian juhl nu

under de her undersøgelsesbesøg kan risikere at få en rød eller en gul smiley og det er forkert i forhold til teksten så tror jeg en god idé altid at læse teksten og så lave sin egen vurdering af det det skulle

nogle små ændringer kan ændre på tingene så

for det risikobaserede tilsyn er at man netop skulle gøre en særlig stor indsats på området og derfor støtter vi også det her lovforslag som så netop

at man tror at det er elitevirksomheder og at de andre er virksomheder der er knap så gode det er jo lige omvendt af hvad virkeligheden er hvorfor skal man så tage særlige hensyn til de virksomheder der har det dårligste

derfor synes jeg jo netop at det er et godt tiltag som bliver taget men vi må også bare sige at jeg helt grundlæggende har en tro på at virksomhederne selv har en interesse i at skabe et godt arbejdsmiljø om det er en certificeringsordning der gør det alene ved jeg ikke men jeg har jo en tro på at virksomhederne selv har en interesse i det det burde de i hvert fald have

hvorfor skal arbejdstilsynet når de alligevel er ude på virksomheden så ikke give påbud om alle de ting som de ser er i strid med loven hvorfor skal nogen af tingene bare skulle

det må i prøve at diskutere med jeres certificeringsorganisation hvorfor skal man tage

når forligspartierne i den politiske aftale har besluttet at alle virksomheder i fremtiden skal behandles ens det bliver de

og

smileyordningen har ikke virket efter hensigten derfor synes vi faktisk

at det vigtigste når vi kigger

af smileyordningen men hvis det stadig

andre partier der bliver opmærksomme på

have gang i nogle andre tiltag så vi støtter forslaget for vi synes det er

en forbedring men vi håber at der bliver ved med at være en ordentlig

af loven ikke skal have en rød eller gul smiley ligesom de andre virksomheder sådan at der er et faresignal når man går ind og kigger på arbejdstilsynets hjemmeside

for kunder og andre for at se at der er en virksomhed her som ikke lever op til sin kronesmiley og at det er lidt alvorligt eller

meget alvorligt hvorfor skal de ikke have den besked på arbejdstilsynets hjemmeside for de certificerede

her er en af dem aftalen er egentlig indgået for et år siden men det er nu aftalen bliver udmøntet i ny lovgivning det er en opstramning af arbejdsmiljøcertifikatordningen den såkaldte smileyordning som herre morten østergaard er ophavsmand til den virker men der har været en for let omgang med den og for mange sager der har vist sløseri det strammes der op på med flere tilsyn og en bedre ramme for tilsynet radikale venstre har især arbejdet for at styrke kompetencerne i tilsynet inden for det psykiske arbejdsmiljø så det i højere grad indgår det fremgår af aftalen det er vi rigtig tilfredse med vi vil følge arbejdet tæt

også særlig opmærksomme på som jeg også nævnte i den tidligere tale om

har de nødvendige ressourcer til at gennemføre opgaven

vi holde ministeren og regeringen op på med de ord kan vi støtte

aftale nemlig at arbejdstilsynet skal behandle certificerede virksomheder som alle andre virksomheder i det her tilfælde får de tre år uden besøg hvad angår

hundrede virksomheder og så er der fem hundrede virksomheder der får et forsigtigt besøg der kaldes et undersøgelsesbesøg

at blive slået ihjel og og når der er brug for et strakspåbud det vil sige ved meget meget alvorlige overtrædelser hvorfor dette særlige hensyn til en gruppe af virksomheder som skal arbejde ret ihærdigt for at komme op på gennemsnittet

har fået elitesmileyen vil jeg bede herre christian juhl om at tage med

vores ordfører fru sofie carsten nielsen som helt sikkert er mere inde i det grundlæggende kan jeg sige at både min og partiets holdning er at hvis der er nogen der har lavet nogle grove overtrædelser så skal man jo selvfølgelig

er det sådan at det radikale venstre ultimativt

gennemsigtighed i forhold til klager over certificeringsorganer

certificerede virksomheder sådan at en fagforening faktisk kan få aktindsigt i hvad der sker bag facaden

op på området for certificerede firmaer for et år siden så vi konsekvenserne af at certificerede virksomheder legede gemmeleg med arbejdstilsynet med det her lovforslag vil virksomhederne med den såkaldte kronesmiley

op ad kronesmileyen sådan et skulderklap som det jo er skal selvfølgelig fjernes arbejdstilsynet skal ikke reklamere for firmaer der ikke lever op til reglerne

der er jo ikke nødvendigvis særlig meget elite over tildelingen af en kronesmiley

vil ikke ændre det helt store på nogle områder skulle man have benyttet lejligheden til at gå videre men det er dog en anelse mere end

hop på stedet samlet vil det give et lille drej i den rigtige retning og derfor

de her tænkende mennesker der kommer ud for arbejdstilsynet støder på noget som de ikke umiddelbart kan give et påbud på så kan de jo nok lade den viden passere videre i deres organisation

bliver fulgt op på det men det er da ikke ideelt det er bare bedre

ikke er nogen vej til bedre arbejdsmiljø

er alle siger at vi skal genskabe tilliden til certificeringssystemet

er for at sige det ligeud råddent hvorfor skal vi så genskabe tilliden

de virksomheder som måske ikke arbejder lige så intenst med arbejdsmiljø som dem der vælger at gå ind i en certificeringsordning derfor synes vi

hvor virksomheder selv sørger for at gøre en ekstra indsats og bliver certificeret dermed kan man så fra arbejdstilsynets

kontrollere dem lidt mindre end de andre virksomheder det synes vi er en en god idé og vi tror også på at det

at dem der går ind på arbejdstilsynets hjemmeside ingen ting kan se om virksomheden ville det ikke være bedre at

gul smiley hvis der er mindre fejl der skal rettes og en rød smiley hvis det er ganske uacceptable forhold sådan at

ligestilles med de virksomheder som ikke har et certifikat og som tilsyneladende i øjeblikket i gennemsnit har

at et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat er et godt instrument for virksomhedernes arbejdsmiljøindsats

ordningen med et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat og dermed også i ordningen med en kronesmiley

som bekendt

er der initiativer i den politiske aftale fra november to tusind og seksten mellem venstre det konservative

regeringen finder at det er vigtigt at der kan indsamles viden om certificeringsorganernes tilsyn med arbejdsforløb på de virksomheder der får et anerkendt

også vigtigt at der kan stilles øgede krav til

certificeringsorganernes kontrol af

på virksomheder og til certificeringsorganernes kompetencer

lovforslaget er at gøre det muligt at indsamle de ønskede oplysninger og stille øgede krav til certificeringsorganerne alt sammen noget som i min verden er med til

styrke vores arbejdsmiljø så har der været en lang række bemærkninger i dag under under førstebehandlingen

kommentar fra bent bøgsted på baggrund af en kritik som

til i udvalgsbehandlingen jeg er ikke fuldstændig klar over hvad kritikken går på men

hele udvalget kan få den viden

har så også været en lang række andre spørgsmål

lever op til den politiske aftale der er indgået til det kan jeg sige ja det gør vi

der hedder initiativ otte gennemsigtighed

klager over certificeringsorganer

jo sådan at det er et initiativ der er blevet igangsat den første januar to tusind

ikke noget med det her lovforslag at gøre hvis der er brug for yderligere viden om

igangsat og hvordan det fungerer vil jeg meget gerne formidle det til udvalget og ikke

til christian juhl derudover synes jeg at det

der har været så stor diskussion om det der hedder initiativ syv og

der sidder og følger med i den her debat er det måske rart at få det læst op i sammenhæng og der står i initiativ syv jeg citerer arbejdstilsynet skal behandle certificerede virksomheder som alle andre virksomheder og så er der en tekst derunder som

på linje med andre virksomheder når arbejdstilsynet udtager virksomheder til tilsyn på baggrund af fx anmeldte erhvervssygdomme er certificerede virksomheder undtaget det skal fremgå af arbejdstilsynets procedurer at arbejdstilsynet skal behandle certificerede

med kronesmiley som alle andre virksomheder bortset fra at certificerede virksomheder med kronesmiley undtages fra risikobaserede tilsyn samt udvidede risikobaserede tilsyn det indebærer bla

at arbejdstilsynet aktivt skal bruge arbejdsskadedata til at udvælge virksomheder til tilsyn herunder også certificerede virksomheder med kronesmiley i tilfælde af klager over en certificeret virksomhed med kronesmiley

er ret vigtigt at få de her ting klarlagt

er skabt tvivl om hvad der helt præcis er i initiativ

konsekvente jeg troede også ud fra de debatter vi havde med ministeren i udvalget at vi faktisk snakkede om at ligestille dem hvorfor skal til en gruppe af virksomheder

når de er på undersøgelsesbesøg og ikke give almindelige påbud men kun give påbud hvis det er lige ved at gå

har sagt at hvis ikke vi ligestiller de her virksomheder og adskiller certifikat

på arbejdsmarkedet og så kan kunder til de virksomheder ikke stole på de oplysninger der

hvorfor ligestiller i ikke reelt de virksomheder sådan at der også er risikobaserede tilsyn på de virksomheder det var sådan set det problem vi diskuterede

for netop at nuancere den her diskussion

så noterer jeg mig også at vi under debatten her i dag jo

om man så må sige set positionerne rykke sig for jeg tror det var sådan under

kom ud på en virksomhed og der er det jo vigtigt at sige det der står på side seks i lovforslaget

kommer ud på en virksomhed og ikke gør noget som helst selv hvis folk er ved at falde om på gulvet

som forudsat i den politiske aftale udgør adviseringen ikke en afgørelse da den ikke indebærer en retlig forpligtelse for hverken certificeringsorganet eller virksomheden til at udbedre de

retslig virkning og det vil sige at man tager særlige hensyn til de virksomheder underforstået at vi godt ved at certificerede virksomheder

der har en kronesmiley måtte have et dårligere arbejdsmiljø

jeg er opmærksom på at det handler om en rapport som arbejdstilsynet har lavet og som der er en forskellig fortolkning af hvordan skal forstås

underanmeldelse af arbejdsulykker og lignende hvor man jo kan se at der er en forskel mellem virksomhederne men det synes jeg vi skal tage en debat under udvalgsbehandlingen det synes jeg det fortjener og det noterer

og personlige værnemidler samtidig

medlemslandene mulighed for at gribe ind hvis et produkt viser sig at være farligt selv om det faktisk overholder fastsatte regler

være arbejdstilsynet der klarer den del derfor

er ikke som sådan noget vi vil kritisere i

den forbindelse men det som vi i dansk

er så den anden del af lovforslaget og det går på at man fremover

at eu kan ændre alle direktiver til en forordning uden

overlader magten til

at bestemme hvad der skal være

skifter direktiverne ud med en forordning og en forordning bliver

andre lande den skal bare være

en forordning der er mindre restriktiv eller mere restriktiv end det

ikke ved hvad eu

at vi siger ja til at

skal bare indordne os for der er ens regler i hele eu det

men det må man så ikke på grund

ud med en forordning og så skal man ikke høres

for og derfor kan vi ikke støtte det her forslag

godt støtte den første del vedrørende tovbaner

også fremover har den mulighed for at tage stilling til hvert enkelt direktiv der kommer og hver enkelt forordning der kommer

som sagt hvis der er nogle nogle steder hvor vi synes

fremover man overlader det hele til eu

sådan at vi fremover skal tage stilling til hver eneste ændring der kommer

meget nærmere ind i men blot uddybe venstres holdning til det

gøre relativt kort det siger næsten sig selv at produktsikkerheden skal være helt i top hvad angår tovbaneanlæg og personlige værnemidler

til beskæftigelsesministeren at fastsætte regler når der i en fremtidig eu forordning er områder hvor nationalstaterne selv skal fastsætte regler så er det ikke folketinget men beskæftigelsesministeren der fastsætter reglerne på området med forslaget til en ny § tre a bestemmes det at lovens kapitel to om fabrikanters importørers og distributørers forpligtelser ikke gælder hvis der i en eu forordning er fastsat bestemmelser om forpligtelser for fabrikanter importører og distributører det er fordi man skal tage mere hensyn til markedet end man tager hensyn til indholdet i loven

hvor der står at det er i strid med eu retten at have nationale reguleringer der regulerer samme forhold som er reguleret i eu forordningen og der står også i bemærkningerne at medlemsstaterne hverken må stille færre eller flere krav på disse områder

eu reglerne det er vist det man kalder en total regulering der står endvidere i bemærkningerne derfor anser

som det mest hensigtsmæssige retlige instrument til at indføre klare og detaljerede bestemmelser som ikke giver

mener vi ikke at folketinget skal acceptere at nugældende dansk lovgivning skal sættes ud af kraft som det vil ske hvis vi vedtager forslaget til en ny § tre a og vi mener at det er folketinget og ikke beskæftigelsesministeren der skal fastsætte de regler der ikke er fastsat i forordningen og som vi derfor selv får lov til at bestemme vi mener at det er en mangel at der ikke længere for hvert produkt bliver henvist til det direktiv eller den forordning som produktet er omfattet af men kun generelt

til produkter der er omfattet af direktiver eller forordninger om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning der er dog et

der indebærer en risiko for menneskers sundhed eller sikkerhed eller

for husdyrs eller formuegoders sikkerhed også

love regler og forordninger men selv om der er denne forbedring kan enhedslisten ikke støtte

og jeg skal holde ordførertalen i hendes fravær det er ren teknik der er to direktiver som omlægges til en forordning

så ændringer ikke hele tiden skal implementeres ved lov det gælder indretningen af tovbaneanlæg til persontransport og direktiv om personlige værnemidler det synes vi er fint i radikale venstre

bemyndigelse gives til beskæftigelsesministeren og ikke forbliver i folketingssalen

for nogle forslag der kommer i fremtiden om det er små detailændringer eller om

er realændringer i det derfor har der

lavet den her lovgivning uden bemyndigelsen

konkret og ud fra om det trækker i den

rigtige eller den forkerte retning sf har ikke noget sådan religiøst forhold til eu

har det jo sådan i almindelighed og i sagens natur med at bevæge sig over grænserne

det er nødvendigt med internationale aftaler både for at sikre fair konkurrence mellem firmaerne og for at sikre borgernes sikkerhed arbejdstilsynet

for at skride ind over for produkter der udsætter borgerne for risiko vedrørende sundhed og sikkerhed men der er også forhold i lovforslaget der trækker i den anden retning og som sf er kritiske over for sf er kritiske over for at man over en bred kam giver ministeren bemyndigelse

vi vil være positive over for at man kan finde forslag der kan hegne ministerens ret til

og det vil vi se positivt på i udvalgsbehandlingen

at det får nogen store konsekvenser ude i virkeligheden men det gør nok arbejdet herinde lidt nemmere selvfølgelig kan kan man have betænkeligheder i forhold til

for vores vedkommende har vi ikke noget behov for

alt skal over vores bord og vi har tiltro til

bemyndigelse som vi giver ham med lovforslaget

fik slækket på nogle af reglerne det får de så overbevist eu om og

så vi kan spare nogle penge ville det så ikke have været mere fornuftigt at for eksempel folketinget stadig væk havde den ret til at sige ja det her vil vi gerne tage stilling til og det vil vi også gerne være med til at forhindre hvis vi overhovedet kan det i danmark så vi har den

bemyndige ministre til at tage stilling til de her ting som kan handle om liv og død det er jo ikke bare nogle tekniske handelshindringer i forhold til et marked det er jo reelt redskaber som skal sikre mennesker

heller ikke så nogle beslutninger er nødt til at blive delegeret og det her er en af dem som vi

to nye forordninger en om personlige værnemidler som for

sikkerhedssko og hjelme og en om tovbaneanlæg som blandt andet omfatter skilifter og svævebaner forordningerne erstatter to direktiver som som er delvis implementeret i loven samtidig fremtidssikres loven til de kommende ændringer i regelstrukturen fra eu på lovens område med ændringen er det fremover ikke nødvendigt at ændre loven når et direktiv bliver erstattet af en forordning og det

her der har været en stor diskussion og faktisk også synes jeg selv en meget vigtig

at eu i fremtiden vil udstede flere forordninger der erstatter direktiver som indtil nu har været implementeret i loven for eksempel

et forslag til en forordning om maskiner der skal erstatte maskindirektivet med lovændringen får arbejdstilsynet hjemmel til at gribe ind hvis det viser sig at et produkt udgør en risiko selv om de fastsatte regler og standarder er overholdt dermed får arbejdstilsynet

for at gribe ind over for både danske og udenlandske produkter på lovens område der udgør en risiko for menneskers sikkerhed og sundhed selv om produktet opfylder reglerne på området

det vil naturligvis ske efter en konkret vurdering af risikoens art og sandsynligheden for at

kvittere for nogle relativt

principielle synspunkter der er ført frem både af bent bøgsted karsten hønge og christian juhl

men det jeg mener er interessant ved det som alle tre nævner og som jeg

bemyndige en minister til noget

har syntes det har været da der var en tidligere regering som de støttede da kan jeg huske at enhedslisten også har sagt ja til bemyndigelse jeg har også tidligere

men det jeg har tænkt mig at gøre og det

for at række ud til det forslag herre karsten hønge kommer med er

det tror jeg at jeg vil levere et tekstbidrag

under den udvalgsbehandling der finder sted sådan at folketinget er orienteret inden de bemyndigelser så bliver givet

halvfems mandater bag den politik som regeringen måtte føre også i forhold til

mindre detaljespørgsmål som det vi snakker om her så det tror jeg faktisk kunne være noget af det som kunne imødekomme den

sf har og det giver så også en mere åben debat

set et hundrede procent principielt enig i at det at man ikke ved

grad af forvirring men det skal så også stilles over for det andet spørgsmål nemlig at hvis man hver eneste gang får

at der er lagt op til at lave den model som er skitseret her

alligevel overskuelige hensyn når ministeren

nævner maskindirektivet som et eksempel vil jeg sige at

der blev ændret på maskindirektivet i forkert retning uden at blive spurgt

én gang sådan som jeg husker det i de relativt få år jeg har siddet herinde men hvis ikke der er mere

at vi siger okay i det tempo det kommer i øjeblikket ser det nu ud til at vi godt

i højere grad det var også det herre karsten hønge efterlyste

at bruge de forordninger og den hjemmel der bliver givet til arbejdstilsynet det synes jeg

have også som lovgiver så så ja det vil jeg lave en model for og det

lovgivning på som vi diskuterer i dag så det ikke kommer til at handle om myter om hvorvidt

er jo netop at man aldrig ved hvad der kommer til

er det ikke bare direktiver i forbindelse med den her lovgivning om tovbaner og den slags der bliver erstattet med

eksisterende direktiver vedrørende den her specifikke specifikke lovgivning der kan erstattes af

har været indeholdt i et direktiv

er problemet vi ved aldrig hvad eu vil komme med

lovforslag men vi ved jo godt at når eu er i gang med

fremtidige ministre og dermed anerkender jeg jo også at der kommer ministre efter mig kan jeg afsløre her i dag bliver forpligtet til

sikre at folketinget ved hvordan den bliver brugt

jo netop er det vigtigste for folketinget at vide hvordan er det så at man vil udnytte den mulighed man nu får når der ikke længere kommer til at

giver man bare grønt

at vi skal godkende hvad der kommer det er det der er det store problem for

men det er klart som herre bent bøgsted og faktisk også

være ting der er tekniske som der også er politik i og det er jo der jeg siger at

sikre at vi kan få en åben

udnytte en bemyndigelse som

kan være et flertal imod enten kan man gøre det åbent som minister eller også kan man gøre det skjult og der tror jeg al erfaring

stort ansvar der hviler på vores skuldre ved dagens lovbehandling for helt ærligt vi har ikke gjort det godt indtil nu

igen har vi set hvordan sager om rædselsfuldt og utilgiveligt misbrug af sagesløse børn er blevet skrinlagt på grund af forældelsesfrister og vi har set hvordan myndighederne har kunnet slippe for erstatningsansvar selv om misbrug og overgreb er foregået mens de havde ansvaret for de misbrugte børn

ved det sidste mens myndighederne havde ansvaret for anbragte børn

er det samfundets opgave og myndighedernes ansvar at passe på de

så yderligere misbruges eller udsættes for overgreb mens de er i myndighedernes varetægt

i dag forsøger vi at gøre lovgivningen bedre for seksuelt misbrugte børn udsat for overgreb og for voldtægtsofre forslaget udspringer af et beslutningsforslag fra sidste samling hvor et flertal pålagde regeringen at ændre lovgivningen for netop børn i misbrugssager med lovforslaget her ophæves forældelsesfristen for gerningsmandens strafansvar i sager om seksuelt misbrug

ophæves forældelsesfristerne for krav på erstatning og godtgørelse som udspringer af

med lovforslaget foreslås det også at der indføres en nedre grænse ved ethundrede og halvtredstusind kroner i tortgodtgørelse i grove tilfælde af seksuelt misbrug af børn og at godtgørelsesniveauet i alle sager om seksuelle krænkelser forhøjes med cirka en tredjedel endvidere forhøjes niveauet i sager om fuldbyrdet voldtægt med

det at anmeldelsesfristen til politiet på to og halvfjerds timer for at kunne søge offererstatning ophæves

noget vi diskuterede da vi gennemgik hele voldtægtsområdet og satte

her to og halvfjerds timersregel gælder også for ofre for incest og for børn der har været udsat for et seksuelt misbrug en

har socialdemokratiet tidligere været med til at pålægge regeringen de ændringer af lovgivningen som vi behandler her i dag som handler om både det med børn

og to og halvfjerds timersreglen for ofre og derfor skal jeg meddele at vi selvfølgelig kan støtte forslaget her i dag og

der uden tvivl tale om en af de allerværste former for

forbrydelser som mennesker kan begå

forældes de her sager efter et vist antal år og når forældelsen så nås

der ikke mulighed for at få stillet gerningsmanden til ansvar med forslaget fjernes

forældelsesfristen for seksuelle overgreb mod børn og det er rigtig rigtig godt i nogle af de sager der har været fremme

vil det jo være sådan at børnene når at blive voksne inden man kan tage sagerne op og eventuelt få stillet den ansvarlige til regnskab og der kan altså gå rigtig mange år før det kommer til at ske hvorfor fjernelsen

af forældelsesfristen selvfølgelig er rigtig fornuftig jeg har hæftet mig ved at et par af de organisationer der har indleveret høringssvar for eksempel landsorganisationen mod seksuelle overgreb og landsforeningen spor har efterlyst at afskaffelsen af forældelsesfristerne bør gennemføres med tilbagevirkende kraft

jo ikke noget som forslaget her lægger op til det havde vi ellers ønsket os og derfor

jeg selvfølgelig ærgerlig over at det ikke kommer til at ske med det her forslag vi så gerne fra dansk folkepartis side at fjernelsen af forældelsesfristen ville komme til at virke med

jo også til hensigt at fjerne den nuværende forældelsesfrist for erstatnings og godtgørelseskrav som kan rejses mod offentlige myndigheder

det er en særlig forpligtelse for eksempel vores kommuner har i sager der handler om børn hvorfor det også er særlig vigtigt at kommunerne er ekstra påpasselige med at sørge for at tingene selvfølgelig

skal forældelsesfristen for krav på erstatning og godtgørelse selvfølgelig også fjernes i bemærkningerne til forslaget fremgår at regeringen definerer overgreb

de strafbare handlinger mod børn der er omfattet af straffelovens

det er en bred vifte og type af overgreb

været udsat for det her når myndighederne ikke har reageret tilstrækkeligt forslaget her er altså noget bedre end det regeringen præsenterede i sit oprindelige udspil og

vil gerne rose regeringen for at man har lyttet til nogle af de ønsker der har været fra forskellige partier

at opjustere tortgodtgørelsen med omkring en tredjedel

vi støtter selvfølgelig varmt at niveauerne for tortgodtgørelse stiger det er der virkelig behov for for der har været nogle sager hvor niveauet bare ikke har været rimeligt og hvor det måske har virket mere som en hån end i virkeligheden for at vise en form for for godtgørelse

til ofrene om niveauet er perfekt

det må vi se på i løbet af udvalgsbehandlingen endelig fjernes to og halvfjerds timersreglen for at anmelde voldtægt og hvis man ønsker erstatning

vi er godt tilfredse med at den grænse med forslaget her fjernes

har argumentet for bevarelsen jo været at det ville give de bedste betingelser for politiet mulighed for at indsamle tekniske beviser og fange gerningsmanden hvis man havde den her frist men jeg tror bare ikke at folk der måtte være meget traumatiserede efter et voldsomt seksuelt overgreb tænker på to og halvfjerds timersreglen

tror jeg ikke at den er med til at få folk til at anmelde slet ikke hvis der er gået to og halvfjerds timer så der er simpelt hen ikke noget formål i at holde fast i reglen så vi er

her områder rigtig godt tilfredse og vi kan derfor støtte

voldtægt og andre uhyrligheder uden eller med al for sen indgriben fra myndighedernes side ofte har det medført at gerningsmanden eller kommunen er sluppet for såvel civilretligt som strafferetligt ansvar

har som nævnt af de tidligere ordførere rigtig mange forskellige ting samlet under én paraply generelt er der behov for at fremhæve at seksualforbrydelser mod børn i fremtiden ikke kan blive strafferetligt forældet det offer der af den ene eller anden grund først er klar til at tale om forbrydelsen efter mange år

og at det uanset om forbrydelsen først anmeldes mange år senere selvfølgelig skal kunne bevises hvad der foregik forslaget her regulerer også torterstatningen som stiger markant

diskuteres men det her er i hvert fald et stort skridt fremad forslaget indebærer også at forbryderen selv skal betale erstatningen men det er nok de færreste der kan og derfor

kan erstatningsnævnet nu udlægge

få den udbetalt og så afskaffer vi reglen om anmeldelsespligt inden for to og halvfjerds timer som forudsætningen der hidtil har eksisteret for at kunne få erstatning fra det offentlige summa summarum

indebærer det her forslag en række helt åbenlyse reguleringer af forhold som

urimelige hindringer

en hindring for at få en retfærdig behandling i venstre er vi på offerets side og vi stemmer med glæde for det her forslag jeg skulle hilse fra de konservative og sige at de gør det samme

som vi fra enhedslistens side har kæmpet for

ting som

det er jo ikke mindst afskaffelsen af to og halvfjerds timersreglen i offererstatningsloven

alle sager om voldtægt incest og seksuelt misbrug af børn

med en frist i disse sager for eksempel i forhold til ofre for voldtægt

på grund af den choktilstand og de traumer der er forbundet med et alvorligt overgreb som voldtægt så vi er meget tilfredse med

virkelighed efter en flerårig kamp for at få afskaffet den hamrende ulogiske to og halvfjerds timersregel på de her områder det samme gælder forældelsesfristerne for krav om erstatning eller godtgørelse mod offentlige myndigheder som har svigtet et

som har været udsat for overgreb de forældelsesfrister bliver også

der er en stramning i lovforslaget i forhold til det oprindelige udspil som justitsministeren lagde frem hvor det jo kun var en afskaffelse af forældelsesfristerne i forbindelse med børn der har været udsat for seksuelt misbrug

også fordi der i folketingssalen jo har været et

for børn som har været udsat for seksuelt misbrug men børn som i det hele taget har været udsat

anden nedværdigende behandling i en situation hvor de offentlige myndigheder burde

så bliver der indført en nedre grænse for tortgodtgørelse det støtter vi og det er også en rigtig god idé at gennemføre undersøgelser af myndighedernes håndtering af sager om seksuelt

handler om at fjerne forældelsesfristerne for gerningsmandens strafansvar i sager om seksuelt misbrug

er der en lang række principielle problemstillinger i at

grundigt sådan husker jeg også de diskussioner vi havde ovre

vi normalt anser

sige god retspolitik det skyldes jo at vi har

gøre med en helt særlig gruppe

og seksuelt misbrug af børn

der er da også nogle kritiske høringssvar østre landsret udtaler sig kritisk og det samme gør advokatrådet og landsforeningen

af forsvarsadvokater som finder det betænkeligt at afskaffe forældelsesfristerne

urigtige afgørelser ikke mindst i sager om seksuelle overgreb hvor det væsentligste bevis

høringsparterne henviser endvidere til at de nuværende regler allerede giver vide muligheder for at behandle meget gamle overtrædelser og at de gældende regler sikrer en hensigtsmæssig balance mellem de særlige hensyn til forurettede og hensynet til at træffe materielt korrekte afgørelser det er i hvert fald vigtigt at det ikke når den her forældelsesfrist bliver afskaffet

man så kan vente med at anmelde et seksuelt overgreb folk der er blevet udsat

for den her form for seksuelle overgreb skal selvfølgelig hurtigst muligt anmelde

at bevisets stilling i de her sager

så stærk som overhovedet muligt

vi er også fra enhedslistens side langt hen ad vejen enige i at det ikke er uproblematisk at gøre det her men vi synes alligevel at der er ting der taler for

de sager vi har set rundtomkring

som har været i den katolske kirkes varetægt rundtomkring og

blevet voksne og som ikke kan rejse sag fordi

har været en forældelsesfrist det er et eksempel på en type sager hvor man kan sige at den type sager vil kunne rejses i dag så man kan tale for og imod men også denne del af lovforslaget støtter vi fra enhedslistens side selv om det også er noget som hvad

indeholder nogle principielle

vil man afskaffe forældelsesfristen i sager vedrørende seksuelle overgreb mod børn det gælder både strafferetligt i forhold til gerningsmanden og erstatningsretligt i forhold til offentlige myndigheder herudover indeholder forslaget en afskaffelse af to og halvfjerds timersreglen og en forhøjelse af tortgodtgørelsesniveauerne for den her type sager når man i de fleste retssystemer opererer med en forældelsesfrist handler det først og fremmest om en retssikkerhedsmæssig beskyttelse af en anklaget det ikke rimeligt hvis man for altid skal leve i frygten for at blive retsforfulgt på grund af en anklage

men dette princip må altid afvejes i forhold til et offers retssikkerhed i mange sager må det være en rimelig forventning at anklagen rejses inden for helt almindeligt gældende forældelsesfrister men sager om seksuelle overgreb mod børn har en helt særlig karakter rigtig mange ofre forliger sig først langt senere i livet med hvad der er foregået i barndommen og man kan ikke til den her type af ofre have en rimelig forventning om at sagerne rejses inden for en bestemt tidshorisont derfor må hensynet til offeret og den almindelige retsfølelse i den her type sager veje tungere i forhold til den del som omhandler erstatningsansvar

et helt åbenlyst problem at en kommune kan lave massive svigt og bagefter undslå sig ansvaret med henvisning til forældelsesfrister som vi blandt andet har set i sagen i slagelse liberal alliance har længe været fortalere

i dag er fremsat men lad mig også sige meget klart her fra talerstolen at vi i liberal alliance også er villige til at gå videre vi synes

at se på forældelsesfrister når det kommer til vold mod børn fordi vi ikke

acceptere at der er børn der udsættes for seksuelle overgreb eller vold i dag er det jo

så skal man have anmeldt det inden man er tolv år for ikke at møde forældelsesfrister der kan lige så vel være børn som bliver udsat for

som ikke har mulighed for at anmelde det som ikke ved at det skal anmeldes som ikke er klar over at det er forkert før de er voksne så i liberal alliance er der et klart budskab om at lad os også kigge på at fjerne forældelsesfristerne når det kommer til vold mod børn og det må være næste skridt men det her er historisk det er et rigtig rigtig rigtig vigtigt skridt at tage for børnene

lang tid før de børn som har oplevet et seksuelt overgreb kan placere et ansvar for de handlinger som de har været udsat for

for alternativet er det vigtigt at fokusere på at hjælpe børnene

men heller ikke at gå på kompromis med tiltaltes retssikkerhed ofte er sager om seksuelt misbrug af børn præget af manglende beviser ud over vidneforklaringer fra barnet og den voksne her spiller det tidsmæssige aspekt en væsentlig rolle for jo ældre forhold der er tale om jo større er risikoen for forkerte afgørelser derfor er det vigtigt for alternativet at lovforslaget balancerer disse to hensyn hensynet til den tiltalte og hensynet til barnet hvilket vi mener at lovforslaget i høj grad gør et andet element i lovforslaget er afskaffelsen af forældelsesfristerne for krav på erstatning og godtgørelse rettet mod forvaltningsmyndigheder herunder kommuner som ikke lever op til deres tilsynspligt over for anbragte børn

i forbindelse med esbjerg kommunes frifindelse i en sag om svigt i forbindelse seksuelt overgreb på tre søskendepar afskaffelsen af forældelsesfristerne for krav på erstatning og godtgørelse rettet mod forvaltningsmyndigheder sikrer at børn og unge kan stille kommuner og andre forvaltningsmyndigheder til ansvar for deres manglende tilsyn i den forbindelse skal det nævnes at børns vilkår fra to tusind og tretten til to tusind og seksten

projektet hjalp børn og unge op til tredive år som havde været udsat for overgreb eller alvorlig omsorgssvigt med at anlægge erstatningssag mod offentlige myndigheder for tilsidesættelse af lovbestemte forpligtelser over for barnet børns vilkår konkluderer i deres evaluering af projektet at forældelsesreglerne kan udgøre en barriere for børn der har været udsat for overgreb i forbindelse med anlæggelse af en erstatningssag blandt andet fordi barnet måske først er klar til at anlægge sag mod det offentlige som voksen og fordi sagerne er komplicerede og kan tage lang tid at udrede afslutningsvis synes vi ikke det er rimeligt at der skelnes mellem forsøg på voldtægt og fuldbyrdet voldtægt når godtgørelsesniveauet skal fastsættes de psykiske konsekvenser ved forsøg på voldtægt kan være lige så alvorlige som gennemført voldtægt

det som en gennemført voldtægt betyder vi så gerne at man afskaffer denne forskelsbehandling og vi stemmer naturligvis med stor glæde for

er en af de mest alvorlige forbrydelser i vores samfund desværre bliver mange overgreb først opdaget så sent at det ikke længere er muligt er muligt at retsforfølge gerningsmanden og kræve erstatning fra en offentlig myndighed som har svigtet det forsøger det her lovforslag at råde bod på ved at ophæve

i sager om seksuelt misbrug af børn forslaget indeholder tilsvarende en ophævelse af forældelsesfristerne for krav på erstatning og godtgørelse fra offentlige myndigheder

i sager om seksuelt misbrug af børn samt sager om seksuelle krænkelser generelt og voldtægt endelig indebærer forslaget at fristen for politianmeldelse på to og halvfjerds timer som et offer skal overholde for at kunne søge om offererstatning ophæves for voldtægtsofre ofre for incest og børn der har været udsat for et seksuelt misbrug radikale venstre hilser ophævelsen af forældelsesfristen

da ofrene for denne type forbrydelser er i så ekstremt sårbar en situation at det er

det kan være svært at løfte bevisbyrden og at man derfor kan komme til at skuffe ofre der havde håbet på

få ram på forbryderen de indsigelser er dog ikke nok til at vi ikke

i sf vurderer lovforslaget som en styrkelse af ofrene seksuelle overgreb mod børn er præget af så mange komplekse problemer at det giver mening at ophæve tidsfristen også de andre ændringer om voldtægt ser sf som en beskyttelse af ofrene

til det her meget vigtige lovforslag som skal sikre større retfærdighed for ofre for seksuelle overgreb særlig

der har været udsat for disse forfærdelige forbrydelser seksuelle overgreb mod børn er en af de værste forbrydelser et menneske kan begå og overgrebene sætter dybe spor i barnets fremtidige liv og vi har derfor en forpligtelse til at sikre at ofrene for disse overgreb oplever en større grad af

bred vifte af initiativer der blandt andet skal sikre ofrene en

og mere retfærdig adgang til retssystemet vi foreslår for det første en ophævelse af forældelsesfristerne for gerningsmandens strafansvar i sager om

seksuelle overgreb mod børn et barn vil ofte som følge af den skam og skyldfølelse der er forbundet med seksuelle overgreb have svært ved at fortælle andre om overgrebet før barnet er blevet voksen med lovforslaget sikrer vi at gerningsmanden til et seksuelt overgreb mod et barn altid kan blive stillet til ansvar for sine handlinger barnet får altså mulighed for at anmelde gerningsmanden på et tidspunkt hvor barnet er blevet klar til at gøre op med det for eksempel når barnet er blevet voksen om end det

altid er bedst at man anmelder det hurtigst muligt for det andet foreslår vi en ophævelse af de forældelsesfrister som betyder at børn der ikke alene har været udsat for overgreb men også er blevet udsat for et svigt fra en offentlig myndighed ikke kan rejse et erstatningsgodtgørelseskrav mod myndigheden

har været udsat for overgreb er sårbare og derfor skal vi sørge for at myndighederne bliver holdt op på deres pligt til at passe på de børn med lovforslaget sikrer vi at barnet på et hvilket som helst tidspunkt vil kunne anlægge en erstatningssag mod eksempelvis en kommune som har svigtet da barnet blev udsat for et overgreb for det tredje foreslår vi en ophævelse af den såkaldte to og halvfjerds timersregel for sager om voldtægt incest og seksuelle overgreb mod børn som reglerne er i dag skal et offer for en forbrydelse der ønsker at søge om offererstatning som udgangspunkt have anmeldt forbrydelsen til politiet senest to og halvfjerds timer efter forbrydelsen har fundet sted men sager om voldtægt incest og seksuelle overgreb mod børn er præget af at de ofte først sent kommer til

kan betyde at ofrene er afskåret fra at få offererstatning og derfor foreslår vi at anmeldelsesfristen på to og halvfjerds timer ophæves i disse sager sidst men ikke mindst indebærer lovforslaget en række forhøjelser af niveauerne for tortgodtgørelse som blandt andet ofre for seksuelle krænkelser kan være berettiget til og selv om ingen godtgørelse

kan en mere rimelig godtgørelse måske give offeret en oplevelse af større retfærdighed regeringen mener at de nuværende niveauer for tortgodtgørelse i blandt andet sager om seksuelt misbrug af børn er for lave og derfor lægger vi op til for første gang i mange år at forhøje niveauerne med forslaget forhøjer vi med cirka en tredjedel i alle sager om seksuelle krænkelser en yderligere forhøjelse med cirka en tredjedel i sager om fuldbyrdet voldtægt

endnu en gang takke ordførerne mange gange for den positive modtagelse af

straffesager er rimeligt at personer der som følge af

idømmes andre foranstaltninger i stedet for almindelig straf

også skal betale sagens omkostninger

og otte stykke fire anden punkt om begrænsning af domfældtes ansvar for sagsomkostninger ændres således at omkostningsansvaret

efter omstændighederne kan begrænses for de her personer som jeg omtalte før altså som følge af deres psykiske tilstand idømmes andre foranstaltninger i stedet for den almindelige straf vi synes det er rimeligt

måske ikke ved hvad de foretager sig når de begår forseelsen og

nødvendigvis pålægges omkostningerne

ikke på nogen måde er ved sine fulde fem

pålægges de økonomiske omkostninger det er selvsagt et forslag vi kan støtte da der er de her tilfælde hvor det ikke giver

pålægge en foranstaltningsdømt store økonomiske

der idømmes andre foranstaltninger end fængselsstraf på grund af deres psykiske tilstand ikke efterfølgende automatisk skal tvinges til at betale

sagens omkostninger debatten om det her emne tog jo for alvor fart efter at dagbladet information sidste år skrev om at retten i glostrup kom frem til at en dement kvinde var dømt for at overfalde en hjemmehjælper var for syg til at blive straffet men ikke for syg til at betale for sagens omkostninger fra dansk folkepartis side synes vi at der var tale om en klar skævhed når vi ser en sag som den fra glostrup og

var behov for at lave reglerne om jeg synes faktisk ikke at vi kan være bekendt at vi i dag siger til folk der måtte være meget syge

betragter vi dem som så syge at vi ikke kan finde på at straffe dem men vi vil gerne have deres penge alligevel der er jo tale om folk der ikke længere er ved deres fulde fem

i bemærkningerne fremgår det også at der efter ministerens skøn vil være tale om et begrænset antal sager og at der i mange af de sager også vil være den situation at den dømtes betalingsevne vil være begrænset i forvejen og

de store økonomiske konsekvenser forbundet

det positive er jo også at der lægges vægt på at det også i fremtiden vil være et udgangspunkt at den dømte selv betaler for omkostningerne ved retssagen

så tolker jeg det jo også sådan at

der alene vil være tale om et fåtal af sager hvor dommerne så i de konkrete tilfælde for eksempel sagen om om den demente dame fra sidste år vil kunne sige at lige præcis i den her type sager

hvis man er en person der er omfattet af straffelovens § seksten eller ni og tres det vil sige en person der er utilregnelig på grund af sindssygdom

bliver man dømt skyldig i ens gerninger men man bliver ikke straffet i traditionel forstand man vil sandsynligvis blive idømt en foranstaltning af en eller anden art måske en indlæggelse på et psykiatrisk hospital eller lignende på den baggrund kan det i mange tilfælde virke misvisende at den pågældende som ikke kan straffes alligevel kan udstyres med en bødelignende udgift i form af sagsomkostninger

med forslaget her giver vi domstolene et større skøn over om det er rimeligt at eksempelvis en psykisk handicappet der ikke kan straffes alligevel skal betale fulde sagsomkostninger det synes vi i venstre er fornuftigt vi giver domstolene et instrument til at lempe lempe domfældtes omkostningsansvar venstre støtter det her forslag og jeg skulle hilse fra konservative og sige at det gør de også

også skal betale sagens omkostninger det er et

tilføje i forhold til de ting som andre ordførere har været oppe på talerstolen at sige vil dog bare lige supplerende

det første er fra advokatrådet

som anfører at den nuværende praksis i relation til sagsomkostninger har negative konsekvenser specielt for udsatte grupper for eksempel unge og advokatrådet opfordrer til at en bredere kreds af domfældte bliver omfattet af den lempelse for betaling af sagsomkostningerne der lægges op til med lovforslaget her landsforeningen af forsvarsadvokater

andre grupper navnlig unge under atten år kunne være god grund til at give domstolene tilsvarende mulighed for at begrænse domfældtes ansvar for

opfordrer til at ordningen derfor evalueres efter en given periode jeg

det vil være en god idé det er vores holdning i hvert fald at vi mere generelt kigger på hvordan sagsomkostninger kan være

for folk der bliver dømt i forhold til at at tage en gæld med sig når man for eksempel har afsonet sin straf

ses på muligheden for hvordan man

der er gået et vist stykke tid hvor man ikke har begået kriminalitet

som en god og lovlydig borger efter endt

som jeg synes vi bør tage men men som dog ikke ændrer ved at vi støtter det her

en person som grundet sin psykiske tilstand ikke idømmes almindelig straf alligevel skal betale sagens omkostninger det er et

helt grundlæggende princip i vores retsstat at man som skyldig er pligtig til at

udgifter der er medgået til sagens behandling og det er et godt princip det her lovforslag omhandler så de tilfælde hvor den dømte som følge af sin psykiske tilstand idømmes andre foranstaltninger i stedet for almindelig straf jeg mener at det er både meningsfyldt og rimeligt at give domstolene mulighed for at foretage et skøn som kan fritage de her personer fra at betale sagens omkostninger og på den baggrund støtter liberal alliance

som ikke har mulighed for at betale advokatomkostninger og andre omkostninger i forbindelse med en retssag vi risikerer at gældsætte unge lovovertrædere hvilket vil påvirke dem mange år ud i fremtiden alternativet støtter

deres egne handlinger hvis borgere på grund af demens eller andre mentale udfordringer ikke kan idømmes

skal de naturligvis heller ikke hænge på en regning for handlinger som de ikke kunne kontrollere på den baggrund kan sf

så vil jeg alligevel tilføje at lovforslaget er meget begrænset for der er store problemer med sagsomkostninger for andre

flere af høringssvarene der er brug for

en meget bredere undersøgelse af retshjælp og fri proces

eller også gør man det ikke

er at give domstolene et større skøn til at vurdere om psykisk syge personer der idømmes andre foranstaltninger skal betale sagens omkostninger forslaget udspringer af en

og et fælles forslag vedtagelse om psykisk syge i retssystemet radikale venstre finder forslaget både sympatisk og fornuftigt og opfordrer til at man overvejer en mere generel reform af systemet for betaling af sagsomkostninger det kan overvejes om andre grupper

at blive undtaget fra at skulle betale sagsomkostninger eller om man skal gøre betaling af sagsomkostninger mere afhængig af den dømtes indkomst

første skridt på vejen og radikale venstre kan

ordførerne lovforslaget er jo en opfølgning som

v to og firs som folketinget vedtog i slutningen af april

at stemme for i dag det er et

grundlæggende princip

den dømte i en straffesag skal betale sagens omkostninger i dag gælder det også det der sådan i

hedder psykisk afvigende personer som frifindes for straf på grund af utilregnelighed på gerningstidspunktet men som for eksempel dømmes til behandling eller anbringelse på en institution det vil dog være rimeligt at give domstolene en mulighed for at fritage for pligten til at betale sagsomkostningerne for disse personer som har begået kriminalitet og dømmes for det

ikke får en almindelig straf men for eksempel en behandlingsdom lovforslaget går derfor ud på at domstolene efter et konkret skøn kan begrænse omkostningsansvaret for en domfældt der som følge af sin psykiske tilstand idømmes andre foranstaltninger i stedet for almindelig straf når ansvaret ellers

stå i et åbenbart misforhold til domfældtes skyld og

skal vi som rejsende opleve at være beskyttet af en hensigtsmæssig og gennemsigtig lovgivning

for rejsemarkedet siden nitten tre og halvfems hvor den nuværende pakkelov blev implementeret implementeringen af pakkerejsedirektivet er i det store hele en videreførelse af gældende lov om pakkerejser men i lyset af den teknologiske udvikling har europa parlamentet og rådet fundet anledning til at udvide rejsebegrebet så det ikke alene omfatter pakkerejser men også såkaldte sammensatte rejsearrangementer

høringssvar har netop omhandlet dette det er tydeligt at loven om pakkerejser har trængt til en revision ikke mindst efter den kraftige stigning i salg af rejser online ændringen af loven om pakkerejser handler mest om forbrugerbeskyttelse men den handler også om at skabe lige konkurrencevilkår konkurrencevilkår i alle medlemslande

rejser handles online og på tværs af grænser generelt set

meget tilfredse med udkastet der gør op med nogle af de eksisterende regler der har skabt ulige konkurrencevilkår for de danske rejseudbydere i forhold til deres europæiske og internationale konkurrenter vi er også tilfredse med at lovforslaget lægger op til at sikre samme niveau af forbrugerbeskyttelse blandt medlemslandene så klare regler samme regelsæt mere forbrugerbeskyttelse og bedre konkurrencevilkår i

medlemslandene synes vi i dansk folkeparti er rigtig godt jeg noterer mig også at høringsparterne generelt har udtrykt opbakning til lovforslaget og derfor kan dansk folkeparti støtte l

måtte ønske det hen ad vejen

forbrugerbeskyttelsen i forhold til pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer som

da det jo er et meget godt udtryk for at

på det her område og da det er et vigtigt område for folk det handler som ordføreren

komme ud for at ville det på et eller andet tidspunkt ordføreren har selv henvist til for

sagtens opstå noget der men men der afskærer vi

mulighed vi skal i hvert fald igennem det store tunge eu system for at få lavet om

jeg tror at at hverken dansk folkeparti eller enhedslisten tror rigtig meget på at det er sådan bare

at gå igennem det store tunge eu system for at få ændret på

europas grænser opnår et højere forbrugerbeskyttelsesniveau det støtter vi i venstre i lyset af at pakkerejsedirektivet skal implementeres foreslås en ny hovedlov for pakkerejser og der skal ske en række ændringer i den nugældende

er de centrale ændringer en udvidelse af

pakkerejsebegrebet og en introduktion af en ny type rejser nemlig

sammensatte rejsearrangementer

med den her lov forbedres

forbrugerbeskyttelsen flere rejser falder under hovedloven for pakkerejser ligesom udbydere af sammensatte rejsearrangementer skal efterleve forpligtelser over for deres kunder lovforslaget skaber også en forpligtelse over for flere udbydere af rejsearrangementer end før

harmonisering af det indre marked for køb og salg af rejser er nødvendig

regi af eu direktivet vil sikre at lov om pakkerejser holder sig tidssvarende i hele eu og at forbrugeren beskyttes i et marked der til tider kan forekomme uigennemsigtigt og forvirrende derfor støtter venstre det her forslag og jeg har lovet at sige fra det konservative folkeparti at de også støtter forslaget

lovforslaget og jeg har også kigget lidt i direktivet

hvordan det der nogen sinde skal blive forståeligt for almindelige rejsende altså almindelige forbrugere

begreb sammensatte rejsearrangementer men undtager dem samtidig med det samme i lovforslaget fra

det er jo det der står tilbage for rejsende altså for forbrugere der deltager i et såkaldt sammensat rejsearrangement er det virkelig efter venstres opfattelse en tilfredsstillende

forbrugerbeskyttelse for folk

vi er meget meget positive over for det her forslag det kommer til at udvide rejsebegrebet og det kommer til at udvide den kreds af udbydere der udbyder rejser i dag

så her tale om et såkaldt totalharmoniseringsdirektiv der altså ikke tillader medlemslandene

der sikrer borgerne i landet bedre beskyttelse end direktivet lægger op til

hvorfor skal vi i danmark være afskåret fra at sikre en bedre forbrugerbeskyttelse på området

synes det er fint med fælles regler for forbrugerbeskyttelse men

en vis herre tage mig

godt sige om ikke direktivet så

at medlemslandene kan indføre national lovgivning på en række områder

det for eksempel spørgsmålet om fortrydelsesret

sas når der købes billetter via internettet her ville det da være oplagt at bruge direktivets åbning for at indføre en fortrydelsesret i forbindelse med fjernsalg

er jo et godt eksempel på at den ret

pågældende lovforslag

i det hele taget er ret interessant hvad forbrugerrådet tænk skriver i deres høringssvar for det her

nemlig det at sikre de rejsende noget gennemskuelig information om den rejse de skal til at købe og nogle rettigheder i det tilfælde at rejsen ikke går som den skal på den ene eller

den anden måde en oplagt foranstaltning ville jo være som også forbrugerrådet tænk gør opmærksom på i deres høringssvar på side tre at den erhvervsdrivende inden aftalens indgåelse bør

et sammensat rejsearrangement eller ingen af delene i betragtning af at sammensatte rejsearrangementer ikke er omfattet af de rettigheder for den rejsende som gælder for pakkerejser og faktisk kun er omfattet af konkursbeskyttelse

det er som jeg henviste til jævnfør lovforslag

og i betragtning af at det praktisk taget er umuligt for den rejsende at gennemskue om man står med en pakkerejse eller et sammensat rejsearrangement eller bare forskellige rejseydelser selv om de

så er det helt afgørende at rejsearrangøren eller formidleren skal oplyse

kunden nu står med og hvilke rettigheder kunden så

de kriterier der anvendes i bestræbelserne på at definere et sammensat rejsearrangement er godt nok svære at gennemskue

der er spørgsmålet om at man betaler ad to omgange i stedet for en og det ændrer rejsens karakter fra pakkerejse til sammensat rejsearrangement om der finder en målrettet proces sted på en rejsearrangørs hjemmeside

i forbindelse med den første rejseydelse eller om der blot er tale om almindelige reklamer for for eksempel et hotel

sandsynligvis fremkommet som følge af de allestedsnærværende cookies om rejsearrangøren af den førstkøbte ydelse det kunne for eksempel være transport til destinationen har underliggende aftaler med de arrangører der popper op på hjemmesiden alle de her spørgsmål er efter min mening fuldstændig uigennemskuelige og ikke afklaret i lovforslaget og jeg synes ærlig

en chance for at gennemskue hvad er gang i men bevares kan man sige for rejsearrangørerne af de forskellige ydelser kan det jo blive et incitament til at lokke de rejsende over

og der vil vi nok fra enhedslistens side prøve at stille ændringsforslag til lovforslaget

går også i rette med en del af de definitioner

skelnen mellem pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer og separate rejseydelser som netop berører tidsgrænsen på fire og tyve timer spørgsmålet om reklameindsatsen på rejsearrangørens hjemmeside og så videre der er rejsearrangørens

det synes jeg også vi trænger til at få få belyst hvad der menes med

rejsende der skal til for at en rejse gennemføres eller aflyses

er vigtigt at få fastslået hvad uvedkommende tredjemand er

ved væsentlig ulempe og tabt ferieglæde det er

af de begreber der også indgår i lovforslaget konklusionen er at el er imod det her lovforslag det er vi både af principielle grunde og fordi vi ikke mener at forbrugerbeskyttelsen i lovforslaget og i direktivet er

ordføreren repræsenterer jo et parti som mener at danmark skal melde sig ud af

hvis vi levede i en verden uden eu og en dansk borger

en rejse i tyskland eller i sverige eller et andet eu land hvordan ville enhedslisten så egentlig sikre

på det her område det ændrer ikke

spørgsmålet om om vi i sidste ende ønsker at trække danmark ud ud af eu

som jeg er optaget af er selvfølgelig dem som eksisterer i danmark hvis du køber en rejse

i hvert fald i nogle eu lande dem er der trods alt otte og tyve af endnu

rigtig mange forskellige regler for forbrugerbeskyttelse og

til pakkerejser i liberal alliance

ser vi positivt på tiltag der fremmer det indre markeds funktioner og det gør det her lovforslag og det her direktiv vi ved at der har været en vis udvikling i europæernes rejsemønstre og rejsevaner siden

trådte i kraft i nitten tre og halvfems eksempelvis sammensætter en stigende andel af de rejsende i dag selv deres rejse via internettet det tror jeg vi er mange der kender og derfor har det været meningsfyldt at se direktivet efter i sømmene for at følge med den teknologiske udvikling selv om lovforslaget i vid udstrækning blot er en videreførelse af gældende ret

om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer lovforslaget er som allerede

dels handler det om begrebet sammensatte rejsearrangementer som er et nyt ord i dansk ret regelsættet bør forenkles og gøres klarere til gavn for forbrugerne og virksomhederne det bør klart fremstå hvornår en aftale er en pakkerejse en sammensat rejse og så videre med disse forslag til forbedringer

tyskland eller i sverige og det gør jo at hvis der sker noget for eksempel at en virksomhed går konkurs midt under ens rejse eller inden man skal af sted så kan man ikke være sikker på om man har nogen forbrugerbeskyttelse i forhold til at komme hjem fra rejsemålet i forhold til at få et andet hotel

har nået at afholde rejsen endnu

en god idé at man i eu prøver at lave nogle fælles regler for det der hedder pakkerejser

uanset på hvilken hjemmeside man har bestilt

forbrugerbeskyttelse loven her implementerer de direktiver som man har lavet i eu

de danske statsborgeres retsstilling i forhold til den lovgivning vi har

på nuværende tidspunkt i danmark til gengæld er meningen selvfølgelig at alle andre lande i europa indfører det her direktiv og dermed skal reglerne også gælde for de hjemmesider de pakkerejseudbydere som er til stede i andre lande end danmark så derved vil danske forbrugere

blive stillet bedre når de køber pakkerejser

vi glade for at eu også her viser hvorfor det en god idé at samarbejde

kunne finde på det hen ad vejen hvis der opstår en situation en teknologisk udvikling

jeg synes herre synes herre andreas steenberg ikke

problem at vi bliver afskåret fra den mulighed

det er godt hvis der er lande i europa og det er der givetvis

mener jeg jo har meget mere effekt

der har hjemme i polen overholder dansk lovgivning

prøv at høre den virksomhed i har udbyder altså nogle pakkerejser som er i strid med den lovgivning vi har lavet i fællesskab i europa så

mener jeg giver danmark større muligheder for at komme efter nogle af de

virksomheder som vi ikke kan komme efter i dag fordi

hvis vi ikke kan få lov at gå videre

de danske forbrugere

skal forbedre det så skal vi gøre det i eu

jeg mener det ved vi vel alle sammen at det jo er et stort og tungt system at komme igennem med

jeg synes er ærgerligt danmark kunne måske i stedet for blive rollemodel ved at gå videre frem jeg har selv nævnt eksemplet med

køb af billetter på internettet det her er jo

vi indgår i et fællesskab der hedder eu hvor

en masse lande er med så øger det vores mulighed for at præge tingene fordi vi som land og vi som borgere i europa kan være med til at præge lovgivningen inden for et meget større område end bare vores eget lille danmark det er klart

køb af pakkerejser netop er blevet globaliseret hvis man går ind og kigger mange af de steder hvor man kan købe pakkerejser

krav på disse områder det som fremgår

jo den problematik vi er inde i for det er jo rigtigt at vi får etableret nogle fælles

mulige andre områder men vi synes jo

enormt vigtigt når man laver lovgivning også eu lovgivning at det bliver minimumslovgivning hvor man giver de enkelte lande mulighed for retten til at gå

og indføre bedre standarder end dem der gælder i eu det er jo

har set at retten til at gå foran netop kan være med til at vise en vej man kan gå og skabe noget inspiration og noget præcedens eller på andre måder skubbe til en udvikling som

diskussionen om hvordan vi udfordrer

forpligtes til at overholde dem hvis vi laver nogle regler her i danmark som skal gælde for en virksomhed i tyskland spanien eller hvor det nu kan være i europa så tror jeg den lov bliver overholdt og for at den rent

at det rækker særlig langt jeg tror ikke på at det danske justitsministerium kan sørge for at en virksomhed i et andet land overholder en lov vi har lavet

danmark i at kunne gå foran og indføre bedre standarder end dem der gælder

europæisk samarbejde burde være struktureret altså mere demokratisk mere mellemstatsligt men den kampplads der er

at de enkelte lande har en mulighed for at gå foran og skubbe på en udvikling de steder hvor der kan opnås

da kunne erkende at hvis vi har retten til at gå foran så giver det os bedre muligheder for at kæmpe en politisk kamp på internationalt plan

forstå enhedslistens synspunkt men her

ønske om at have andre regler

er problemet nu ved jeg godt at herre rune lund ikke kan tage ordet igen men jeg kan ikke se det store problem for vi har jo

en interesse i at gå foran så jeg kan ikke

trods alt lykkedes blandt andet danmark at få vores regler til at blive alle eu landes regler så kan vi vel også lykkes med at få dem lavet om hvis vi på et tidspunkt skulle

er der brug for at vi får nogle mere klare regler

konkurrencen mellem udbyderne og der er brug for en bedre beskyttelse af borgerne

jeg synes at eu skal vurderes konkret og netop med rejser må man vel sige

er godt med internationale aftaler derfor kan sf støtte

ikke er omfattet af den samme forbrugerbeskyttelse som pakkerejserne er i henhold til den tidligere diskussion

samme forbrugerbeskyttelse som vi har på pakkerejser hvor danmark jo i høj grad måske har lagt linjen men det er ikke lykkedes at overføre det til de sammensatte rejsearrangementer det der står tilbage i forhold til de sammensatte rejsearrangementer er jo i virkeligheden blot at man er sikret en en konkursdækning og det er i øvrigt i henhold til en helt anden lov nemlig den der l fem vi behandlede for

jo som der er gjort opmærksom på kan vi gå igennem det store tunge eu system og vi kan prøve at få samtlige andre otte og tyve henholdsvis syv og tyve lande med

til de sammensatte rejsearrangementer men det er utrolig tungt og imens står herunder danske forbrugere danske rejsende jo altså uden en egentlig forbrugerbeskyttelse når de

pointen er jo at folk i dag køber rejser fuldstændig uafhængig af hvor

heller ikke helt følge den der bekymring som herre henning hyllested har

jeg synes meget tit jeg hører fra enhedslisten at man synes at tingene hele tiden

hele tiden breder sig og hele tiden kommer med nye forslag så problemet er vel ikke at man ikke kan lave tingene om i eu men ofte får

vi kan se at der er nogle muligheder for forbedringer af det forslag der ligger som

som herre henning hyllested har redegjort for i de tidligere spørgsmål til

jamen så er det da vigtigt om de værktøjer vi har til rådighed eksisterer inden for en totalharmoniseringsramme altså hvor vi ikke må gå længere og indføre bedre rettigheder for forbrugerne end dem der gælder i eu eller om vi netop har den mulighed fordi man gennemfører en

går jeg da ud fra at man ville vælge

en minimumslovgivning hvor de enkelte lande havde retten til at gå foran

af forbrugerne og også for fair konkurrence mellem udbyderne så må det siges at være inden for rejsemarkedet hvor folk i den grad uafhængig af hvor de er henne fysisk køber varer

i første omgang om jeg så må sige

at man tror at alt godt er opfundet i danmark og at dem i de varme lande

det er jo en måde at skabe en mere dynamisk udvikling i eu på hvor enkelte lande kan gå foran og vise vejen og skabe et politisk pres for at nogle ting bliver gennemført hvis man laver en totalharmonisering hvor alle lande skal være enige før noget kan ændres så lægger man jo en dæmper på en

hvis man giver friere tøjler til de enkelte lande til netop at indføre bedre standarder end dem der gælder så skaber man et pres for nogle forandringer

sige at vi skal have et minimum som kunne få landene gå foran i stedet ligger det

en afvejning af tingene det er enormt vigtigt at vi på et område som det her får skabt en forbrugerbeskyttelse og det er vigtigere at vi gør det i fællesskab end at vi i forhold til de andre har mulighed for at gå videre om jeg så må sige

om noget nødvendigt også fremover

at udvide forbrugerbeskyttelsen men det er da lige så vigtigt at vi gør det i fællesskab i eu fordi varerne bliver købt på tværs af grænser det tror jeg

og dermed påtog sig ordførerskabet sådan er det og der kan kun være én ordfører

det blive meget muntert men nu får fru karin

ordet

på beskrivende vis forklaret lidt om hvilken uigennemskuelighed der er

forbrugerrådet tænk opfordrer til at det overvejes hvordan regelsættet kan forenkles og gøres klarere så det overhovedet kan lade sig gøre at formidle reglerne så almindelige forbrugere kan forstå dem hvad er ministerens holdning til dette problem for det andet er der et helt specifikt problem med at store hoteller med spa og swimmingpool er fritaget fra lovforslagets regler mens et feriecenter med adgang til swimmingpool eller badeland er omfattet af lovforslaget

flere etager med pool inde i huset slipper man men er det et fladt hotel med swimmingpool på området

omfattet af reglerne min bekymring går

men jesperhus blomsterpark og camping skal leve op til reglerne og hvad med campingpladserne i det ganske land

det vigtigt at høre ministerens holdning til denne problematik og jeg ved godt at fru trine bramsen har været

bliver vi simpelt hen nødt til at få det defineret i løbet af udvalgsarbejdet eller stille ændringsforslag eller hvad vi nu gør jeg håber at ministeren vil komme med nogle uddybende svar men det vil

er jo rigtigt nok når vi snakker om pakkerejser men hvad synes fru karin

for at det bliver gennemskueligt for forbrugerne

hvordan de skal forholde sig og det

givet udtryk for her er at jeg godt kan være en lille smule bekymret for at forbrugerne ikke helt ved

alt efter hvilket rejsearrangement man

at når vi snakker sammensatte rejsearrangementer og det er jo det nye i det her

der blev vedtaget i eu i november to tusind og femten

jo altså betyder at medlemsstaterne som udgangspunkt ikke vil kunne indføre eller opretholde andre regler end dem der følger af direktivet lovforslaget skal ligesom den gældende pakkerejselov regulere forholdet mellem køberen og sælgeren det gælder køb salg og reklamation over pakkerejser lovforslaget viderefører dermed i vidt omfang det der allerede gælder i dag lovforslaget skal også sikre at vi hele tiden har en lovgivning der følger med tiden og den måde vi køber rejser på reglerne skal balancere to hensyn

hensynet til de rejsende herunder en høj grad af forbrugerbeskyttelse og på den anden side hensynet til de erhvervsdrivende der sælger rejser i dag sammensætter og køber flere og flere rejsende selv deres rejser på nettet det skal lovgivningen tage højde for og det kommer den til nu med lovforslaget omfattes således flere rejser og dermed bliver flere rejsende

blandt andet under hensyntagen til den teknologiske udvikling som markedet for pakkerejser har undergået siden vedtagelsen af den gældende pakkerejselov i nitten tre og halvfems det nye ved det her forslag er at en pakkerejse nu kan opstå når rejseydelser

flybilletter hotelophold eller lignende købes og udvælges af den rejsende fra det samme salgssted uanset om

af forskellige erhvervsdrivende et eksempel på det kunne være en rejsende der på en rejseportal lægger flere af sådanne rejseydelser

inden den pågældende går til kassen for at bestille eller betale sin rejse samlet rejsen sammensættes af den rejsende og bestilles og betales altså under et med lovforslaget introduceres også en helt ny type rejser et såkaldt sammensat rejsearrangement et sådant sammensat rejsearrangement kan for eksempel opstå hvis en rejsende på en hjemmeside køber og betaler flybilletter og herefter videreformidles til en anden hjemmeside via en reklame fra for eksempel et hotel

som led i en aftale mellem de to leverandører det vil for eksempel være tilfældet hvis en rejsende på den hjemmeside hvor den pågældende netop har købt flybilletter bliver præsenteret for en reklame for for eksempel et hotel på destinationen på grundlag af en aftale mellem de to erhvervsdrivende en sådan aftale vil ofte indebære at den rejsende præsenteres for et tilbud der er nøje tilpasset den rejseydelse som den rejsende netop har købt det kunne være en annonce for hoteller der leder til en oversigt over hoteller som er tilpasset

og herudover angiver en pris for overnatning i netop den periode hvis kontakten mellem den rejsende og den anden erhvervsdrivende derimod alene sker på grundlag af cookies og altså alene er baseret på på data om den rejsendes tidligere søgning er der ikke tale om formidling og

ikke et sammensat rejsearrangement sammensatte rejsearrangementer er ikke omfattet af de generelle regler om pakkerejser med lovforslaget indføres der dog regler om oplysningspligt der finder anvendelse ved køb af sådanne rejsearrangementer som noget nyt og i modsætning til tidligere opnår den rejsende ved køb af et sammensat rejsearrangement herudover beskyttelse mod konkurs eller insolvens efter rejsegarantifondsloven som opsummering kan man sige at der med lovforslaget tages højde for at de måder vi køber rejser på i dag ikke er de samme som da den gældende pakkerejselov blev vedtaget i

de bemærkninger vil jeg endnu en gang takke ordførerne for de forskellige indlæg og tilsagnene fra de fleste om at støtte det jeg ser frem til

behandling og skulle der være noget jeg ikke kan svare på her så har vi jo heldigvis udvalgsarbejdet hvor der er mulighed

lovgivning har et højt forbrugerbeskyttelsesniveau og det har

skifter fra at have minimumsdirektiver på området til nu at have totalharmoniseringsdirektiver på området

godt selv regne ud at det nok har noget med det indre marked at gøre og salg af tjenesteydelser og den slags ting men det fratager

som jeg også i tidligere spørgsmålsrunder har været inde på

have et velfungerende indre marked men her kommer man så i clinch

skabe bedre regler end det der står i direktivet og den efterfølgende lovgivning vi nu er i gang

altså igennem det store tunge eu system der synes jeg

fungeret rigtig godt og henvise til dem og på den måde

ændret reglerne i eu den mulighed har vi jo ikke når vi går ind på

vi bare har en forskellig tilgang til hvad det er vi mener eu skal og ikke skal jeg forstår fuldstændig det der bliver sagt fra enhedslistens tror bare vi er uenige jeg mener jo det er en styrkelse at vi får et fælles grundlag et totalharmoniseringsdirektiv på det her område som giver ensartede regler for alle eu lande det er da et godt hensyn til forbrugeren det synes jeg er godt og det ligger der jo hverken det

det er sund fornuft at gøre

at forbedre forbrugerbeskyttelsen lige nøjagtig på området for sammensatte rejsearrangementer og det er der i høj grad brug for men det står direkte

er omfattet af de samme regler den samme forbrugerbeskyttelse som som pakkerejserne hertil hører jo også hele

om jeg så må sige som der er i lovforslaget ministeren er ikke her sådan gået nærmere ind på det men er ministeren ikke enig i at det

i det her så skal jeg medgive at at når

at praksis må vise præcis hvordan det her skal skæres til for

vi kan ikke sidde i ministeriet og fortolke ret langt væk fra fra den tekst

er her der kommer vi selvfølgelig ud i at

en en praksis der må der må vise præcis hvor snittet

og derfor er jeg klar til at give ordet til fru trine bramsen socialdemokratiet

sige at vi i socialdemokratiet er meget optaget af at antallet af indbrud i danmark fortsat skal falde

på at der vil blive så meget som et eneste indbrud mindre på grund af den lovændring som vi vedtager her i dag den er alene symbolsk og symboler kan på sin vis også være fine nok

fra politisk hold vil vise at man

at man som borger føler at man bliver set og hørt når man udsat for særlige former for kriminalitet derfor kan vi støtte det symbolske forslag

om netop indbrudsbekæmpelse

varebetegnelse ministeren skriver i sin fremsættelsestale følgende indbrudskriminaliteten er en alvorlig forbrydelse der frarøver almindelige borgere den tryghed og sikkerhed som er forbundet med et hjem selvom indbrudskriminaliteten generelt er faldende i danmark

ønsker regeringen at sætte yderligere ind over for indbrudskriminalitet og dermed fortsat arbejde for

altså det kan næppe være nærværende

som ministeren henviser til i sin fremsættelsestale derfor vil jeg gentage min opfordring fra

i foråret hvor vi ønskede at pålægge ministeren at indkalde til drøftelser om indbrudsbekæmpelse for vi skal

end bare en selvstændig paragraf i straffeloven jeg tror sådan set at tyven der bryder ind i et hjem er ligeglad med om man bliver bliver dømt efter den ene paragraf eller den anden paragraf jeg tror ikke det er det der afholder en eneste fra

og anden indbrudssikring er det der har en reel effekt hvis vi ønsker at nedbringe antallet af indbrud yderligere og vi skal have fat i samarbejdet med politiet i særlig østeuropa

flere forbindelsesofficerer og tættere koordination

vi nu er ude i genren symbolske symbolske forslag

dansk folkeparti kan da sagtens støtte det her forslag for indbrud er meget grænseoverskridende for de mennesker det går ud over som får deres hus og meget personlige ejendele enten gennemrodet eller stjålet derfor

skal der selvfølgelig sættes ind over for det tyveri som følge af indbrud hvor noget er fjernet fra ens hus eller lejlighed er bare mere vidtgående end andre former for tyveri men jeg må også indrømme at jeg måske er en anelse skuffet

indledningen på at regeringen skulle starte arbejdet

at lave en egentlig indbrudspakke

end to i sig selv ret isolerede ting der var jo rigtig mange gode forslag synes jeg fra de forskellige partier og det blev så

hæve straffen en lille smule hvis folk har været hjemme og så en

for alvor er noget der ændrer situationen så jeg er sådan lidt skuffet

jo ikke tage patent på ideer men jeg vil da gerne bringe

på banen og håber at regeringen lader sig inspirere af nogle af dansk folkepartis ideer nogle af dem som vi jo rejste i foråret da vi havde den der debat

er det helt afgørende at vi får gjort noget ved udrejsekontrollen i det her land det kan godt være at man ikke i alle tilfælde ville kunne se omrejsende kriminelle når de kører ind over grænsen men der må alt andet lige være nogle muligheder når de kører ud igen

det være helt centralt hvis man vil sætte ind over for indbrudskriminalitet at man sørger for at stramme op på udrejsekontrollen ved de danske grænser det synes jeg godt regeringen kunne gøre noget ved

skal der sættes langt hårdere ind over for hæleriet hvis man kan bremse det vil man

fat på det det handler også om at der er nogle i det her samfund der skal ændre mentalitet man skal ikke købe noget der er tyvekoster

så risikerer man jo bare at indbrudskriminaliteten fortsætter og fortsætter

er det oplagt også at tage en diskussion

de sanktioner der er særlig over for udenlandske statsborgere som jo eksempelvis hvis de kommer fra rumænien i øjeblikket ikke kan sendes hjem til afsoning vi bliver nødt til at have nogle hårdere sanktioner over for folk der kommer hertil og begår kriminalitet og det håber jeg selvfølgelig også at regeringen vil lægge vil lægge sig i selen for men altså summa summarum der er masser af forskellige initiativer vi kan

og som jeg da håber at regeringen

vil overveje her i i den kommende tid ellers kan det jo være at nogle får lyst til at hjælpe regeringen

og det kunne også være interessant men vi stemmer

i private hjem skal sættes op når der har været personer i huset venstre er kraftig tilhænger af den specielle indbrudsparagraf i straffeloven den eksisterende bestemmelse om tyveri § to hundrede og seks og halvfjerds dækker alt lige fra tyveri af en yankiebar i brugsen til et nøje planlagt indbrud hvor der er beboere hjemme det er på høje tid at vi signalerer ganske som i tyskland at indbrudstyveri er noget særligt

og jeg vil bestemt ikke udelukke at vi på et senere tidspunkt kan komme til at bruge denne sondring mellem § to hundrede og seks og halvfjerds og to hundrede og seks og halvfjerds a til en særlig strafskærpelse for sidstnævnte det er der imidlertid ikke lagt op til lige nu der er derimod lagt op til en strafskærpelse med en tredjedel for indbrud i private hjem hvor der er beboere hjemme den bestemmelse har vi ventet på længe for det er på høje tid at vi får markeret over for forbryderne at vi ser helt anderledes alvorligt på denne situation med de ekstra psykiske belastninger som det medfører for dem der er i huset

vi kunne imidlertid i venstre godt tænke os under udvalgsbehandlingen at få

begrebet udboret lidt i denne bestemmelse skal tyven vide at der er nogle hjemme for at straffet efter bestemmelsen eller er der en formodning

at der er nogle hjemme i et privat privat hjem vi mener det sidste vi mener at det må være tyvens opgave at bevise at han vidste at huset var gabende tomt for mennesker hvis han vil uden om bestemmelsen to hundrede og seks og halvfjerds a og uden om strafskærpelsen

det havde måske været lovteknisk mere enkelt

strafforhøje når der var tale om indbrud i en beboelse kort og godt

diskussionen om hvad en indbrudstyv formoder under alle omstændigheder er det noget vi gerne vil have behandlet i udvalget så vi finder ud af hvem der har bevisbyrden for for det her vi ser frem til at diskutere det i udvalget og vi

her lovforslag vi skulle også hilse fra det konservative folkeparti

i hvert fald et fremskridt jeg vil gerne høre ordførerens holdning til

det jeg selv rejste i min ordførertale i forhold til udrejsekontrol

den tryghed og sikkerhed som er forbundet med et hjem

kan det give mening at sætte yderligere ind over for indbrudskriminalitet og dermed arbejde for at der bliver færre indbrud i danmark derfor synes vi

når vi skal diskutere hvad vi skal gøre ved det stadig store antal indbrud som der er per indbygger i danmark hvor vi jo sådan set har en andenplads på europæisk plan kun overgået af grækenland så skal vi frem for at vedtage symbolpolitik som har en ringe eller ingen effekt tværtimod se på hvad det er

hvor man må tvivle på at der skulle komme færre indbrud ud af at vedtage det her lovforslag

er der tvivl om hvorvidt det overhovedet fører til at flere folk kan kan blive dømt efter de her paragraffer det er

de ting der bliver rejst i i høringssvarene

for at sige det mildt samtidig med at man vælger at hæve straffen vi har dermed endnu en gang at gøre med et forslag

det vil have en reel kriminalitetsforebyggende og bekæmpende effekt hvis man vil gøre noget

skriver at de finder det positivt at regeringen har fokus på at forebygge indbrud det kriminalpræventive råd finder dog at en selvstændig indbrudsbestemmelse kun vil have en begrænset forebyggende effekt

her kommer det interessante anbefaler i den forbindelse blandt andet lovgivning som indebærer at boliger bliver mere modstandsdygtige over for

vi ved vil have den største effekt hvis vi skal gøre noget

danmark er det europæiske lande som har næstflest indbrud per indbygger

vi vedtog lovgivning i

som kunne sikre at der ville være en minimumsgennembrydningstid på for eksempel tre minutter

vinduer og døre og låse så ville det afskrække mange tyve fra at begå indbrud det viser forskningen og det er den samstemmende anbefaling fra

aktører som har har præget debatten på det her område igennem mange år det gælder både forsikring pension det gælder det kriminalpræventive råd det gælder sikkerhedsbranchen og det gælder mange andre og der er solid dokumentation for at det her rent faktisk virker

man kunne gøre ligesom i holland og england som har indført lovkrav om at indbrudssikring ved nybyggeri og større ombygninger skal gennemføres og konkret netop at døre og vinduer og låse skal have en minimumsgennembrydningstid på for eksempel tre minutter i begge de to lande har vi set en halvering af antallet af indbrud

vi kan også se på på de erfaringer der er at det ikke kun er selve de hjem som som får en bedre skalsikring

en bedre skalsikring betyder at indbrudstyve fravælger de områder man gør

hen livet sværere for indbrudstyvene så der er masser vi kan gøre for at forhindre indbrud men det her lovforslag giver bare straf med straf på

uden nogen reel effekt og derfor kan enhedslisten ikke støtte

et høringssvar fra østre landsret som påpeger at der er nogle problemer i den måde lovforslaget

hvis man som regering mener det seriøst altså at indbrudskriminalitet er et alvorligt problem hvorfor kommer man så her med sådan et symbolpolitisk forslag som med stor sandsynlighed ikke vil have nogen som helst reel effekt

skalsikring som vi jo har lejlighed til at diskutere rigtig mange gange i det her ting

har jo en samlet opposition som ønsker at at se på mulighederne for en bedre skalsikring der blev lavet en beretning i forlængelse af beslutningsforslag b en hundrede og ni og tyve som vi diskuterede i sidste samling så vi har i øjeblikket en situation

hvor hvor de politiske kræfter som ønsker at gøre noget reelt ved problemet

er de politiske kræfter som i øjeblikket udgør oppositionen i det her folketing men det vil selvfølgelig ændre sig i det øjeblik vi får et valg hvor der forhåbentlig kommer et nyt flertal til magten så vil der selvfølgelig ske noget på det område som ikke bare er symbolpolitik men som rent faktisk vil have en reel

sådan som det ofte sker på retsområdet i det her folketing det er det der desværre

strafskærpelser og straf med straf på uden at kunne dokumentere at der reelt er tale om en præventiv effekt

hvor man prøver at fremstå som om man gør noget man prøver at fremstå som om

men det gør man jo ikke når man kun fremlægger symbolpolitik som ikke har nogen reel betydning i virkelighedens verden og det er det jeg synes er problemet ved det her lovforslag

andre former for tyveri ved at man indsætter en selvstændig bestemmelse om indbrudstyveri i straffelovens § to hundrede og seks og halvfjerds a med lovforslaget lægges der også op til at skærpe straffen for indbrud med en tredjedel i forhold til gældende strafniveau for indbrud begået i beboelse hvor der under indbruddet har befundet sig mennesker i hjemmet det samme vil være gældende i offentlige og private kontorer forretninger fabrikker osv hvor der har befundet sig personer under indbruddet man skal kunne føle sig tryg i danmark og det gælder også når man er hjemme hos sig selv indbrud i hjemmet er et meget alvorligt overgreb på vores private sfære og kan være voldsomt traumatiserende

er særligt traumatiserende hvis man er hjemme

mens indbruddet finder sted i liberal alliance værner vi om den private ejendomsret om boligens ukrænkelighed det er helt essentielle principper i en retsstat derfor giver det god mening efter vores overbevisning

markere at indbrudstyveri adskiller sig fra andre former for tyveri og at man som tyv tydeligere mærker konsekvensen af sine handlinger med de ord skal jeg meddele at liberal alliance støtter

i dag for at debattere det der hedder l fire og tredive om at indsætte en selvstændig bestemmelse om indbrudstyveri i straffeloven

der skal jo ikke herske nogen som helst tvivl om at det at være hjemme under et indbrud

mest krænkende og rigtig rigtig rigtig ubehageligt jeg tror vi alle sammen kan forestille os den situation

set positivt synes jeg at regeringen tager fat i hvordan

gjort noget ved det så formålet

for et værktøj justitsministeren

grebet fat i da han stak hånden ned i skuffen der fandt han så

at lave en ny selvstændig straffebestemmelse

er rigtig vigtigt at se på det østre landsret kommer med nemlig at hvis det eneste formål i virkeligheden er

fra tredive til fyrre dage for førstegangsindbrudstyveri hvis

at hæve straffen fra tredive til fyrre dage er det der afskrækker

at lave en selvstændig bestemmelse i straffeloven

nu har enhedslisten allerede nævnt

det kriminalpræventive råds høringssvar og der synes jeg det er sindssygt interessant at

fordi vi bor tæt vi bor i parcelhuse og dermed er det rigtig rigtig let for en

at gå om i haven og komme ind af havedøren eller vinduet eller hvad det nu er

der synes jeg selvfølgelig også det er interessant at vi

beslutningsforslag som sf havde fremsat nemlig b en hundrede og ni og tyve

til det her beslutningsforslag nemlig socialdemokratiet enhedslisten radikale venstre sf og alternativet som sagde at det var vigtigt at

regeringen fremsatte et forslag om at ændre byggeloven så der fremover ved nybyggeri og større renoveringer sikres tilfredsstillende tryghed i indbrudsmæssig henseende se det kunne nemlig øge trygheden

må jeg sige vi vender tommelfingeren nedad fordi vi

som ikke er med til at løse

umuligt at bryde ind så gør man noget ved indbrudstyverier det siger sig selv

faktisk kan indbrudssikre sine vinduer og døre og

har fået deres indbrudstyverier til at falde med halvfjerds

det synes jeg faktisk er værd at tage med men jeg er helt enig i den underliggende holdning

nej jeg ønsker bestemt ikke at vi skal opbygge fortlignende huse derfor ønsker jeg selvfølgelig også at

indbrudstyveri og så er det bare ikke

alle der lige sætter sig ind i det her er indbrudssikret så jeg synes stadig væk at hvis man ville løse problematikken

det sker for at distancere indbrudstyveri fra fra andre former for tyveri for eksempel cykeltyveri eller simpelt lommetyveri lovforslaget lægger desuden op til en generel forøgelse af straffen for indbrudstyveri i beboelse hvis der er nogen hjemme radikale venstre hæfter sig ved at justitsministeriet på baggrund af høringssvarene har præciseret at gerningsmanden skal have haft til fortsæt at begå indbrud mod en beboelse hvor der har været nogen hjemme for at strafskærpelsen kan finde sted radikale venstre er enige i at indbrudskriminalitet er mere utryghedsskabende end for eksempel cykeltyveri og at det er en skærpende omstændighed hvis indbrud begås mod en bolig hvor der er nogen hjemme radikale venstre kan derfor støtte lovforslaget om end vi tvivler på at strafskærpelser i sig selv vil bidrage til at nedbringe

peger præcis på at et lovkrav om indbrudssikring vil virke effektivt

og her må vi jo sige er der stadig væk lang vej at gå sf synes at der er gode argumenter for at lave en særlig paragraf omkring indbrud i stedet for at den forbrydelse er omfattet af den nuværende lov om tyveri jo mere præcise vores love er jo lettere er det at give præcise domme det taler for at

men der er ingen grund til at tro at

den voldsomme skærpelse af strafferammen som man også lægger op til vil få nogen særlig betydning

men selvfølgelig er det jo sådan at det godt kan give mening at give nogle hårde straffe for at bryde ind i hjem fordi sådan et indbrud jo handler om meget andet og meget mere end bare det at miste nogle konkrete genstande samlet set vil jeg sige at sf

over for lovforslaget fordi strafskærpelsen mest smager af at man har behov for sådan at vise noget handling men at det til gengæld ikke er påvist at det

få den helt store betydning sf vil på et senere tidspunkt gennem udvalgsbehandlingen tage endelig stilling

en familie har hjemmet er det sted hvor ung som gammel altid skal kunne føle sig tryg og sikker derfor berører det de fleste kraftigt udsat for indbrudstyveri og det kan efterlade folk med en frygt der er svær at slippe

at indbrudskriminaliteten generelt er faldende i danmark men hvis vi sammenligner danmark med andre

er vi fortsat blandt de lande som oplever flest tilfælde af indbrud det mener jeg vi kan

lancerede jeg tidligere på året tre initiativer der skal sætte ind over for indbrudstyveri og medvirke til at nedsætte og nedbringe antallet yderligere to af initiativerne kræver lovændring og det er derfor vi har dem her i dag det foreslås

som det første at der indsættes en ny

med en selvstændig indbrudsparagraf i straffeloven

markerer vi forbrydelsens alvor så det burde stå klart og tydeligt for enhver vi sender samtidig et klart signal om at indbrudstyveri adskiller sig fra andre former for tyveri såsom simpelt lommetyveri og cykeltyveri for at tage nogle eksempler det foreslås som det andet at skærpe straffen for indbrudstyveri indbrudstyveri begået i beboelse hvor der under indbruddet har befundet sig personer i beboelsen med en tredjedel i forhold til det nugældende strafniveau og denne strafskærpelse markerer også klart at indbrudstyveri er en alvorlig forbrydelse når husets fire vægge bryder sammen og trygheden forsvinder som følge af et indbrud

skal den pågældende indbrudstyv altså også mærke en konsekvens af sin handling derfor ønsker jeg at skærpe straffen for indbrudstyveri begået i beboelse hvor der under indbruddet har befundet sig personer i hjemmet

med de bemærkninger vil jeg takke for indlæggene og se frem til den videre behandling

jo fordi den utryghed som banderne skaber er så ødelæggende for livet i by

det var også baggrunden for at vi i december to tusind og seksten indkaldte til en forespørgselsdebat om netop bandeproblemerne og pålagde ministeren at indkalde til forhandlinger om en ny bandepakke det er en del af den bandepakke som vi behandler her i dag i foråret behandlede vi en stribe af de redskaber som politiet

er helt helt afgørende for

sætte en stopper for de kriminelle grupperingers aktiviteter i dag behandler vi så den del der skal sikre at bandemedlemmer ikke nødvendigvis kan vende tilbage til det område som de begik deres kriminalitet i

forslag og det er baggrunden for at vi først vedtager netop den her del

på den anden side af sommerferien selv om jeg ved at det er et forslag der har været efterspurgt ikke mindst blandt borgmestrene konkret betyder ændringen af straffeloven straffeloven at domstolene som led i en straffedom kan give et opholdsforbud til personer som idømmes ubetinget

retsforfølgelse af frihedsberøvende karakter for en lovovertrædelse som er omfattet af straffelovens

det kan også tildeles personer som idømmes ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetslig retsforfølgelse af frihedsberøvende karakter for overtrædelse af straffeloven lov om euforiserende stoffer eller lov om våben og eksplosivstoffer og som har tilknytning til bandemiljøet altså organiseret

en bagmand bag bandekonflikten på nørrebro der dømmes efter pågældende love samtidig kan idømmes et opholdsforbud så han ikke må vende tilbage til eksempelvis nørrebro vi synes det er rimeligt for når vi nu ved at

kan sætte skub i endda meget omfattende konflikter med drab

så er det vigtigt at vi giver politiet redskaberne til

forhindre det og ikke mindst at vi har domstolene

nej det er det jo ikke man skal bare åbne medierne i de her måneder

at det rent faktisk forholder sig således at enkeltpersoner kan vende tilbage til et område og så blusser konflikterne op igen betyder det her

at vi aldrig mere skal indføre anden lovgivning for at stoppe banderne

desværre heller ikke banderne

udvikler sig konstant og derfor tror jeg

at det er den sidste bandepakke vi har

vi kommer til løbende at skulle følge op på de kriminelles aktiviteter og det kræver redskaber der matcher den udvikling som der er i de kriminelle miljøer vi mangler desuden den del som handler om forebyggelse så unge ikke ender i de kriminelle

miljøer en helt afgørende

indsats ligesom vi mangler at se på hele kriminalforsorgen og hvordan bandemedlemmer håndteres her men opholdsforbuddet er endnu et redskab i den redskabskasse der presser banderne og gør livet langt sværere for dem så længe de er kriminelle

det er kendt at vi i socialdemokratiet gerne havde set at de penge der bruges på at sænke arveafgifterne var blevet brugt her det foreslog vi gennem hele forhandlingen

børnetilskud så det nuværende krav om tilknytning til danmark for at opnå ret

fulde ydelser strammes ved at optjeningsperioden på to års bopæl eller beskæftigelse inden for de seneste ti år hæves til seks år man kan diskutere det logiske i den her sammenhæng mellem indsatsområdet og finansieringskilde og jeg husker også en socialdemokratisk regering der brugte besparelser på tandrensning til at finansiere

en kriminalforsorgsaftale så helt nyt er det nok

det ændrer heller ikke på at socialdemokratiet støtter bandepakken vi synes den er så afgørende vi synes det er så vigtigt at vi hjælper de borgmestre

og som oplever hvordan borgere er utrygge over bandekriminaliteten

hvordan hænger det sammen med at at bekæmpe kriminalitet og lave

det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitetsbekæmpelse

hvis man river det økonomiske grundlag væk under en familie som i forvejen har få penge svækker man jo alt andet lige mulighederne for at give børnene den bedste start på livet og dermed også hvis vi taler om børn der vokser op under svære vilkår

ekstra tilskud til bleer når vi vælger at støtte

ydelser har større betydning for tilstrømningen end vi i socialdemokratiet havde troet da vi sidste gang havde den her debat i folketingssalen og det er baggrunden for at vi har valgt at sige at vi støtter at

kommer ind og bor i de boligområder hvor den her kriminalitet

at begrænse antallet der kommer til danmark og der har ydelserne

op til syv og halvfjerds million kroner det er det der vil være tallet

og fire og tyve når det her er fuldt indfaset

fra fra familier hvoraf nogle vil være rigtig sårbare

og det vil alt andet lige svække det kriminalitetsforebyggende arbejde det må ordføreren da indrømme

hvordan det hænger sammen med en politik hvor

i socialdemokratiets partiprogram står at man vil bekæmpe ulighed eller med at man for eksempel i to tusind og femten

en optjeningsperiode for flygtninge på den lave integrationsydelse

vil jo gøre lige præcis det som man i hvert fald tidligere i socialdemokratiet har ment nemlig

vi har også sagt flere gange at vi synes at hvis der eksempelvis er en far der er bandekriminel så bør det udløse en en advarsel så man lukker låget op til den familie og kigger på

der overhovedet er en forældreevne i forhold til børnene

der er en risiko for at de her børn også selv ender i kriminalitet det samme gælder hvis der er en storebror der er i kriminalitet den anden del svarede

i forhold til den debat der har været for nogle år siden må vi bare indrømme

og erkende i socialdemokratiet at vi er blevet klogere

ydelserne har en større betydning for tilstrømningen

indsats over for banderne og med den anden hånd spænder snubletråde

og udsatte børn og unge med den risiko der ligger for at det samfund man så får etableret

voldsomme og så utryghedsskabende for så mange mange tusind

ønskede at give politiet nogle nye redskaber at den debat der så handler om

i forhold til tilstrømningen til danmark

gøre den erkendelse at ydelser har en betydning for hvor mange der kommer hertil og derfor synes vi også det er rimeligt at er et optjeningsprincip så der går længere tid før man får andel i de velfærdsgoder

penge fra de mest sårbare de mest udsatte

den opgave som ganske vist er vigtig

med på en dybt asocial frastødende finansiering

jeg savner et svar på hvordan man som socialdemokrat ikke forsvarer

jeg godt høre man kan og den synes jeg også hænger sammen men hvorfor skal man dog tage pengene fra de sårbare

den erkendelse at ydelser betyder noget for tilstrømningen til danmark og at vi i socialdemokratiet har måttet gøre den erkendelse for endnu længere tid siden at hvis vi skal

betyder det noget hvor mange der kommer hertil

at styrke indsatsen mod rocker og bandekriminalitet ved at fjerne den pågældende fra

det eller de områder hvor personen har begået kriminalitet

opholder sig samtidig med det får vi med dette lovforslag også strammet op på hvornår udlændinge har ret til at modtage den fulde børnefamilieydelse

de bor og færdes altid vægtes højere end den kriminelle og dennes familie og dermed deres mulighed for fortsat at kunne færdes i det kriminelle miljø selv om dette betyder at den kriminelle ikke længere kan blive boende i eget hjem eller

i nærheden af familien for det vi er vidner til i øjeblikket især i københavnsområdet er jo fuldstændig uacceptabelt der går jo ikke en uge hvor der ikke er skudepisoder og nogle endda med drab til følge ja selv helt uskyldige unge mænd bliver ramt og børnefamilier lever i frygt nu skal nu skal politiet igen have kontrollen tilbage så borgerne igen kan færdes trygt i de københavnske gader for ikke at tale om de bandegrupperinger vi ser rundtom i resten af landet derfor kunne vi i dansk folkeparti også godt allerede i dag stille et nyt spørgsmål til ministeren

eksempelvis ved at lave et forbud der er rettet fra person til person

navngivne personer og det kunne så eksempelvis være bandemedlemmer det er lidt svært at være leder for en bande man ikke må have relation til så er det jo heller ikke nogen hemmelighed at dansk folkeparti i længere tid har arbejdet på at få indført et

længere optjeningsprincip for udlændinge før de kan nyde goderne af den danske velfærd at vi nu finder økonomien til at kunne indføre skærpede straffe over for bander ved

før udlændinge kan få udbetalt den fulde børneydelse for børn

under atten år hilser vi meget velkommen i dansk folkeparti vi havde gerne set at optjeningsprincippet også gjaldt for eu borgere og andre men nu må vi så tage et skridt ad gangen det her er i hvert fald en start med dette lovforslag ændrer vi optjeningsprincippet for at kunne modtage den fulde børneydelse fra to til seks år og det hilser vi velkommen og dansk folkeparti bakker op om

bandemedlemmer særdeles velkommen efter vores opfattelse er det her

bandepakkens suverænt vigtigste forslag jeg vil lige knytte et par enkelte

kommentarer til forslaget efter forslaget kan et bandemedlem dømmes til at holde sig væk fra en eller flere kommuner i op til ti år men ifølge lovteksten

der ikke nogen nærmere definition af hvornår retten

i forslaget står der nemlig at

bestemmelsen benyttet i alle de tilfælde hvor en rockers virksomhed har skabt utryghed i et kvarter og det vil ganske givet være i rigtig mange tilfælde vi er på

den lovlydige borgers side og der skal ikke herske nogen som helst tvivl om at hvis et bandemedlem har skabt utryghed og dermed fortjener et opholdsforbud

forventer vi at domstolene lader tvivlen komme borgeren til gode tilsvarende gælder når retten skal fastsætte det område samt det tidspunkt som opholdsforbuddet skal udstrækkes til

den dømte forbryder til gode i venstre lægger vi vægt på

der overtræder forbuddet idømmes fængselsstraf op til to år og at politiet

der er næppe tvivl om at det her

forslag går til grænsen af hvad vi kan gøre inden for den europæiske menneskerettighedskonvention men vi er givet på den sikre side og i bemærkningernes sidste afsnit står der mere herom det vil jeg ikke redegøre for nu jeg vil blot sige at venstre støtter det her forslag vi er meget begejstret for det og jeg skulle hilse fra herre naser khader og sige at det konservative folkeparti også støtter

det må man gå ud fra også betyder at man går meget op i grundlæggende frihedsrettigheder

ordføreren sagde under sin ordførertale og ser på hvad der ligger i den europæiske menneskerettighedskonvention og domstolens praksis i forhold til retten til bevægelsesfrihed som som gælder borgere som ikke er idømt en frihedsstraf og retten til et familieliv

det sker med en konkret begrundelse

kendetegnet ved at også de mennesker man ikke kan lide og de mennesker man ikke bryder sig om

som alle andre mennesker under den forudsætning at der ikke er fare for at de mennesker begår konkret kriminalitet det indgår også i institut for menneskerettigheders svar så hvordan opfatter ordføreren sammenhængen mellem det som ordføreren lige har sagt om at man i al almindelighed bare skal til at idømme opholdsforbud når praksis og konvention jo faktisk siger at det skal ske med et konkret udgangspunkt altså i

set den gode udlægning og bare et udtryk for retorik som ikke har nogen bund eller substans i

ikke ønsker at lægge sig op ad den praksis og de konventioner som fru britt bagers parti jo også selv bakker op om så har vi et problem for så er man i gang med at vedtage lovgivning som i bedste fald er på kant med de konventioner som venstre danmarks liberale parti ellers siger at

selvfølgelig skal følge den bestemmelse men jeg siger jo også i min tale at der er nogle ting

er overladt noget til domstolenes fortolkning vil jeg gerne præcisere hvordan vi i venstre mener det skal gøres det er klart at det er noget vi skal diskutere i udvalgsarbejdet men efter vores opfattelse er der ting i det her forslag

foreslås ændret så domstolene som led i en straffedom kan give et opholdsforbud dels til personer som idømmes ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende karakter som der står for en lovovertrædelse som er omfattet af bandeparagraffen

personer som idømmes ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende

finansieringen sker netop ved at lave ændringer af lov om en børne og ungeydelse samt lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af

tage penge fra nogle af de mest sårbare unge nogle af

sådan set med sikkerhed gør det stik modsatte

ødelægge mulighederne for familier i svære situationer og for at sårbare unge får de bedste betingelser for at blive gode samfundsborgere i vores

et forbud mod at færdes og opholde sig i et eller flere nærmere afgrænsede områder hvor meget det præcis skal være eller ikke være fremgår meget uklart af lovforslaget

foretages altså hvor stort et område skal der være tale om vi kan også se at

gives fra en til ti år

og at den dømte tre år efter løsladelse eller udskrivning kan forlange at anklagemyndigheden indbringer spørgsmålet om

opholdsforbuddet rejser jo en lang række principielle problemstillinger i forhold til

grundlæggende frihedsrettigheder i vores

ingen tvivl om at når folk begår kriminalitet

skal de straffes men skal man nu med det her til at indføre en

har udstået deres straf og siddet i fængsel i mange år hvis de har begået meget grov kriminalitet skal have en

i op til ti år ikke skal kunne besøge det område hvor de er født og opvokset hvor deres familie bor eller hvor de måske har deres eget hjem

de diskussioner vi havde under forhandlingerne ovre i justitsministeriet må jeg sige

blev vi forsikret om ligesom vi også bliver forsikret her fra talerstolen i dag

at man bestemt ville holde sig inden for rammerne af konventionerne men når vi ser på hvordan man mere sådan konkret har tænkt sig at gøre det når man læser lovforslaget så bliver man i tvivl om hvorvidt det nu også vil lykkes særlig godt landsforeningen af forsvarsadvokater finder forslaget om opholdsforbud retssikkerhedsmæssigt og afgrænsningsmæssigt betænkeligt

fængselsforbundet som også er meget betænkelig ved forslaget idet forbundet finder at det bliver svært at efterleve og kontrollere

på den baggrund vil være yderst ressourcekrævende for både politi og kriminalforsorg at håndtere i forhold til løsladelse og tilsyn forbundet anfører endvidere at det med henblik på at få den dømte ud af kriminalitet bør tilsikres at denne på trods opholdsforbuddet fortsat skal kunne have kontakt til familie der er bosat i området som opholdsforbuddet omfatter altså hvis vi gerne vil have resocialiseret folk hvis vi gerne vil have

også om at man har adgang til sin familie og sit netværk

man kan se at der er en vej ud af kriminalitet

som handler om at føre et almindeligt liv frem for at føre

kriminel løbebane institut for menneskerettigheder

et meget langt og detaljeret høringssvar en lang række ting som som instituttet mener skal præciseres ikke mindst

antages at udgøre en konkret fare og der henvises blandt andet til konkrete domme fra den europæiske

instituttet rejser i den forbindelse spørgsmålet om hvorvidt det at der skal være en konkret fare er i overensstemmelse med det som også står beskrevet i bemærkningerne til lovforslaget nemlig at man i al almindelighed skal gives et opholdsforbud der er simpelt hen to ting der ikke hænger sammen det bør også præciseres yderligere hvem der i det hele taget er omfattet af det her opholdsforbud det er også uklart

det bør tydeliggøres hvilke kriterier

skal indgå i denne afvejning

vi fra enhedslistens side synes at man skal straffes for de handlinger man begår og ikke fordi man befinder sig et bestemt sted fordi finansieringen er helt skæv i det her forslag og fordi der er en lang række grundlæggende ting som ikke

er ikke unge mennesker for selvfølgelig skal vi sætte ind over for unge mennesker de skal resocialiseres

er hardcore bandemedlemmer der har en forretning i et område som vi vil prøve at forhindre de genoptager så jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre rune lund

enhedslisten ønsker at beskytte her er det borgerne eller

og så er der den store del af bandemedlemmerne blandt

hvor der er en enorm gennemstrømning at der er en lang række folk som er modtagelige for en resocialiserende indsats

det der med bare at tale om hardcore bandekriminelle vil en langt mere broget gruppe end det

som spørgeren giver udtryk for så handler det om at hvis vi ønsker at folk skal begå mindre kriminalitet skal vi jo også gøre det der virker og undskyld mig ved for eksempel

forhindre folk i at færdes i det område hvor deres familie bor deres netværk bor eller der hvor de har en bolig som er afgørende for at folk forlader en kriminel løbebane og begiver sig ind på en vej

går man jo netop ind og ødelægger det arbejde

og ikke mindre kriminalitet så hvem er det der gør noget for borgerne her er det venstre som vil vedtage sådan

her som ikke har nogen virkning men som kan være decideret skadeligt eller det enhedslisten som foreslår at gøre de ting der rent faktisk virker i forhold til at bekæmpe kriminaliteten det er i hvert fald ikke venstre som trækker det længste strå her hvis man bare

som ovenikøbet kan have en skadelig virkning for det resocialiserende resocialiserende arbejde så er det et problem

som den der skal vurdere om et menneske skal resocialiseres eller ej så kan jeg jo kun forstå det på den måde at herre rune lund ikke har tiltro til at det er dommerne der skal foretage den her vurdering for forslaget her

rune lund ikke har den tiltro til dommerstanden i danmark

et bandemedlem kan resocialiseres eller ej og dermed skal

fordi man jo skriver at man i al almindelighed skal give det her

at det er fuldstændig uklart hvordan

siger man at det skal være i al almindelighed og på den anden side

der skal laves en konkret vurdering de to ting hænger simpelt hen

og det som det som er domspraksis fra den europæiske

frihedsrettigheder i vores samfund jeg ved godt

noget dansk folkeparti går så højt op i dansk folkeparti er det eneste parti her i folketinget som ønsker at bryde med den europæiske

så måske kan jeg godt forstå bevæggrunden for at dansk folkeparti stiller lige præcis det spørgsmål

går op i på den måde ligesom alle andre partier i øvrigt gør i det her folketing

må man jo bare sige når man ser på på statistikken og udviklingen i hvem der er medlem af en rockerbande

eller en indvandrerbande feks at der er en enorm gennemstrømning og hvis man opgiver håbet om at unge mennesker som i dag er medlemmer af en bande om få år rent faktisk kan blive lovlydige borgere som bidrager positivt til samfundet så gør man ikke

men sådan set forhindrer en resocialiserende indsats og

skaber mere kriminalitet så får vi da flere ofre i fremtiden

man måske vil begrænse adgangen til folks netværk folks familie eller det sted hvor de er født og opvokset

ødelægger man jo mulighederne for en resocialiserende indsats og der synes jeg at spørgeren skal svare på om

kriminalitet og hvilken side er dansk folkeparti så på her borgernes side

resocialisere et ungt bandemedlem i et andet boligområde i et andet kvarter i en anden by

der bliver stillet alle de andre værktøjer til rådighed det eneste det

på en anden geografisk plads kan man ikke resocialiseres

andre steder end i lige nøjagtig den bolig man boede

beviser for eller man skal kunne sandsynliggøre at der vil blive begået

konkret kvalitet hvis der skal kunne idømmes sådan et

og der kan det give mening kan man sige men det giver jo ikke mening at ville lave et opholdsforbud i al almindelighed som kan vare i op til ti år som vil være en væsentlig indskrænkning

af folks grundlæggende frihedsrettigheder og retten til familieliv ovenikøbet på en måde hvor det kan risikere at gå ud over det resocialiserende arbejde

elementer et af elementerne i initiativet går ud på at ændre straffeloven så domstolene som

bestemte banderelaterede forbrydelser kan give forbud mod ophold på bestemte steder

løsladelsen ikke bare kan vende tilbage og begå kriminalitet i samme område som før opholdsforbud vil med lovforslaget

kunne gives til personer der eksempelvis idømmes ubetinget fængselsstraf for overtrædelse af straffeloven lov om euforiserende stoffer eller lov om våben og eksplosivstoffer lovforslaget er altså forsøgt målrettet banderelateret kriminalitet i liberal alliance mener vi at danskerne

sig trygge uanset hvor de bor og færdes derfor er det afgørende at komme banderne til livs lovforslaget giver nogle konkrete værktøjer til domstolene der målrettet kan give personer

dømt for banderelateret kriminalitet forbud mod at opholde sig på de steder hvor deres ophold vurderes at være særlig uhensigtsmæssigt liberal alliance

lovforslaget som endnu et led i regeringen socialdemokratiet og dansk folkepartis plan om at komme banderne til livs

står at man i al almindelighed skal give et et opholdsforbud men at det jo samtidig er sådan at i forhold til konventionen og den europæiske

i institut for menneskerettigheders høringssvar

tomaso sag

en italiensk sag ikke var tilstrækkelig grund til at begrænse den pågældendes bevægelsesfrihed tværtimod tværtimod var det nødvendigt at fastslå eksistensen af en specifik adfærd som indikerede at personen udgjorde en reel

at vurdere hvornår man synes at det er hensigtsmæssigt som udmåling af en dom

en domstolsafgørelse synes jeg at i forhold til det retssikkerhedsmæssige som jeg ved

gøres ud fra en konkret vurdering

åbenlyst et problem med ligesom at definere nærmere i lovgivningen hvordan det helt præcis skal forstås og hvis man siger to ting på en gang man blæser lidt og har mel i munden så bliver

at tolke det her det kan man så være tryg ved fordi vi ved at domstolene loyalt tolker i forhold til den europæiske menneskerettighedskonvention og den domspraksis der ligger fra den europæiske

det er da noget makværk at lave en lovgivning som både siger det ene og det andet altså

mener mangler altså

at det skal præciseres at det er en forudsætning for idømmelse af opholdsforbud at den pågældende må antages at udgøre en konkret fremadrettet fare for den offentlige sikkerhed og at det skal præciseres hvem der er omfattet af et opholdsforbud efter den foreslåede paragraf

foretages en proportionalitetsvurdering

som jeg mener vi bør få rettet til så er liberal alliance med på at arbejde for at de ting bliver indarbejdet

til menneskerettighederne fuldstændig

til at lyde som om regeringen

vil foreslå noget som skulle være i strid med menneskerettighederne så

kender man regeringspartierne dårligt og så kender man liberal alliance dårligt jeg er tilhænger af den europæiske menneskerettighedskonvention og jeg er tilhænger af at vi har en retsorden i danmark som overholder de internationale konventioner

på området men jeg hører det her som en bekræftelse af at liberal alliance vil være med til at sikre at de her ting bliver præciseret

som også bliver diskuteret i en del af høringssvarene det er hele det

hvor vi tager pengene fra og at optjeningskravet bliver

diskrimination fordi det jo altså ikke gælder alle borgere i danmark og man kan ikke diskriminere og

man kan ikke skjult diskriminere bare fordi folk kommer et andet sted fra og så videre vil liberal alliance også

l fem og tredive som er initiativer

blevet gennemgået af flere andre heroppe er jo at lovforslaget vil give domstolene mulighed for at give et opholdsforbud til personer som blandt andet

ubetinget fængselsstraf og som er omfattet af bandebestemmelsen domstolene skal desuden kunne give et opholdsforbud til personer som blandt andet

idømmes ubetinget fængselsstraf for overtrædelse af straffeloven lov om euforiserende stoffer eller lov om våben og eksplosive stoffer og som har tilknytning til en gruppe af personer der tilsammen står bag omfattende og alvorlig kriminalitet når overtrædelsen har relation til den dømtes tilknytning til gruppen et opholdsforbud skal forhindre at dømte primært rockere og bandemedlemmer færdes i den eller de kommuner hvor de har begået kriminaliteten så ingen tvivl om at det

rigtig bekymret for det her lovforslag

vores forhold til den europæiske menneskerettighedskonvention i forhold til

bare kort nævne de bekymringer som institut

udgøre en konkret fremadrettet fare for den offentlige sikkerhed og at det præciseres hvem der er omfattet af det pågældende opholdsforbud og at

der skal foretages en konkret proportionalitetsvurdering og det skal så tydeliggøres i lovforslaget hvilke kriterier

skal indgå i denne afvejning det er jo enormt vigtigt at man

er for nogle kriterier der indgår i den her

ved hvad de har med at gøre så er der også hele det problem

som udøver den her form for bandekriminalitet som vi

på ingen måde er acceptable men vi skal

afklaret hvornår

det for livstid nogle af dem er kort ude og inde nogle af dem er med fordi

det er jo vigtigt at vi også understøtter de exitprogrammer vi i øvrigt alle sammen er enige om eller de fleste i folketinget i hvert fald er enige om

at de unge mennesker som gerne vil ud af det her

får mulighed for at komme ud af det så jeg synes det er vigtigt at

så er der så hele finansieringsdelen der må jeg sige at

at vi skal bekæmpe rocker og bandekriminalitet ved at stramme familiers økonomiske

vi ved jo at banderne i særdeleshed lokker unge fra socialt udsatte områder

der er også flere høringssvar og her igen institut for menneskerettigheder vil jeg hæfte mig ved

problematiserer at

på kanten i forhold til at der er en skjult diskrimination her det synes jeg er rigtig problematisk så alt i alt

har jeg meget meget svært ved at bakke op om om det her lovforslag det har vi i alternativet og jeg håber at jeg kan få ministerens

tilsagn om at vi i hvert fald kan få præciseringer ind på de områder

eller banderelateret kriminalitet opholdsforbuddet skal gælde et eller flere nærmere afgrænsede områder i en periode fra en til ti år et opholdsforbud er et alvorligt indgreb i bevægelsesfriheden men vi mener at det kan være et både fornuftigt og berettiget initiativ hvis det tager konkret sigte mod at forhindre ny kriminalitet det kræver dog en helt konkret vurdering og en afvejning af proportionerne som desværre ikke er at finde i forslaget her lovforslaget er alt for vidtgående og upræcist formuleret både hvad angår den geografiske afgrænsning af opholdsforbuddet tidsperspektivet og personkredsen er der tale om et konkret boligområde en hel kommune eller eventuelt flere kommuner er der tale om måneder eller år og hvad hvis den pågældendes situation

så stadig ikke kunne bringes op til fornyet vurdering

tale om decideret bandekriminalitet eller også kriminalitet begået i tilknytning til bander den manglende afgrænsning peger i retning af at opholdsforbuddet ikke er tiltænkt som en egentlig forebyggende foranstaltning men derimod som en ekstra straf og vi er bekymrede for at en sådan ekstra straf vil have den modsatte effekt for hvis rocker eller bandekriminelle skal ændre

har de brug for at trække på andre dele af deres netværk for eksempel familie eller lovlydige venner uden denne støtte er det ikke sikkert at de vil være i stand til at gennemføre den

et alt for omfattende opholdsforbud kan også give problemer i forhold til uddannelse og job og derfor synes vi at det er unødvendigt den anden del af lovforslaget indeholder en stramning af optjeningsprincipper til at opnå fuld ret til børne og ungeydelse samt børnetilskud

med andre ord en bandepakke med et initiativ som skaber ulighed og som meget vel kan skabe endnu flere kriminelle og det kan vi heller ikke støtte så samlet set støtter vi

mennesker omgås hinanden

men uanset hvilke tiltag vi arbejder med er det hele tiden en forudsætning for sf at menneskerettighederne overholdes også når det kommer til forslaget om

banderne skal klemmes sammen unge skal se et tiltrækkende alternativ

et liv uden for banderne det skal være trygt at vokse op i boligområderne

men et naturligt tilbud der skal være fritids og sportsaktiviteter

og så skal det samtidig være attraktivt at komme ud af banderne igen exitprogrammer

med til at underminere banderne det skal stå klart for alle at livet som bandemedlem i danmark er et surt liv og sf støtter indsatserne mod banderne men det skal ikke betales ved at spænde snubletråde ud for de mest sårbare og udsatte børn og unge

høringssvar der blandt andet er kommet fra institut for menneskerettigheder hvor de påpeger en lang række konkrete problemer med med den måde

udformet på for eksempel i forhold til at man skal udgøre en konkret fare før man kan idømmes et opholdsforbud at det er uklart

er omfattet at der skal foretages en proportionalitetsvurdering og at det bør tydeliggøres hvilke kriterier der skal indgå

være et udmærket redskab til at forsvare befolkningen over for de her rå uciviliserede bander men det er da lige så klart at vi skal overholde

nogen hemmelighed at jeg vil gøre alt hvad der står i min magt for at bekæmpe rocker bande kriminalitet i danmark

er trygge uanset hvor de befinder sig der skal ikke være steder hvor rockere eller bandemedlemmer får lov

almindelige menneskers liv og helbred i fare regeringen har tydeligt sagt fra over for bandernes hærgen dels med den aftale om

tidligere på året dels med de yderligere initiativer regeringen har taget i august måned et meget centralt element i den bandepakke er forslaget om et opholdsforbud som vi behandler her i dag det opholdsforbud skal forhindre at rockere og bandekriminelle efter løsladelse fra afsoning vender tilbage og begår kriminalitet i det område som de tidligere har belastet det foreslås derfor at en ubetinget fængselsstraf for rocker bande relateret kriminalitet under nærmere bestemte betingelser kan suppleres

skal møde som tiltalt eller vidne i en straffesag inden for forbudsområdet

sådant tilfælde vil der også skulle gives tilladelse til at leve op til denne pligt

gerne understrege at den tilladelsesordning som

restriktivt målet er klart rockere og bandemedlemmer skal i videst muligt omfang afskæres fra at vende tilbage til de områder som de tidligere har belastet herudover

opholdsforbud vil kunne ophæves af domstolene hvis den dømte for eksempel har gennemført et exitforløb og dermed har forladt det kriminelle miljø det element er med til at give forslaget en passende balance samfundet lukker dørene for rockere og bandekriminelle men det er selvfølgelig rimeligt at åbne dem igen for de personer der sadler om og lever en kriminalitetsfri tilværelse lovforslaget lægger også op til en ændring af optjeningsprincippet for børne og ungeydelse børnetilskud

af børnebidrag formålet med den ændring er at stramme det nuværende krav om tilknytning til danmark for at opnå ret til de fulde ydelser optjeningsperioden på to års bopæl eller beskæftigelse inden for de seneste ti år foreslås med lovforslaget hævet til seks år denne stramning skal finansiere

mange initiativer for at bekæmpe rocker bande kriminalitet det her lovforslag er endnu et stort skridt på vejen et meget vigtigt skridt

det sidste skridt regeringen vil i den kommende tid fremsatte flere lovforslag for at styrke indsatsen og regeringen vil hele tiden være opmærksom på om der er behov for nye tiltag og med de bemærkninger skal

som er dømt efter bandeparagraffen

skal der være mulighed for at give opholdsforbud til andre personer der

retsfølge af frihedsberøvende karakter for overtrædelse af straffeloven lov om euforiserende stoffer eller lov om våben og eksplosivstoffer og så kommer det

har en tilknytning til en gruppe af personer der tilsammen står bag omfattende og alvorlig kriminalitet når overtrædelsen har relation til den dømtes tilknytning til gruppen

det er ret uklart hvem det præcis kan være altså kan der for eksempel

om en gruppe af personer der som sådan

sted hvis der er anden form for organiseret kriminalitet det

op til en dommer ud fra den tekst herre rune lund læste op at sige

der her er tale om en anden form for organiseret kriminalitet

hvis der skulle være nogen ud over rockere og bandemedlemmer der

det kan blive revurderet

op til overvejelse der er lagt en tre årsgrænse ind i lovforslaget men når man læser institut for menneskerettigheders

siger de jo at hvis det skal følge konventionen og den europæiske

er det noget man løbende skal kunne tage stilling til

en firkantet afgrænsning der for eksempel hedder tre år ikke være ikke være i overensstemmelse med den europæiske

de er uenige eller tolker på én måde betyder det jo ikke at den måde justitsministeriets jurister tolker på er forkert justitsministeriet

lovforslag der ikke overensstemmelse med de konventioner vi har og det er selvfølgelig en fortolkning hvor langt

man kan jo vælge at stramme sig an og gå i exit og mene sit exitprogram og så er der i hvert fald nogle helt klare muligheder for at komme ud af det det er jo ikke jo ikke nogen små spejderdrenge der går

gerne lave en lovgivning som er så god at den ikke giver mere forvirring end opklaring

bevidst at bryde loven men men det er derfor vi

overset nogle ting og det er jo det som hele høringssystemet

jeg håber meget at justitsministeren